beskæftigelsesministeren lovforslag nummer hundrede og seks og halvfems

justitsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for

udsættes til torsdag den fjortende marts to tusind og nitten det er dejligt at se ordførerne sidde på første række

for os i dansk folkeparti var ret rystende læsning

hvor man i to tusind og syv havde cirka fyrretusind svage ældre der ikke

var det tal i to tusind og sytten steget til tredstusind altså en stigning på halvtreds procent

ikke sidde overhørig og derfor har vi indkaldt til den her hasteforespørgsel

finansministeren fordi vi vil have en afklaring af hvordan vi

imødegå den her

hasteforespørgslen lyder hvordan vil regeringen set i lyset af vive

det nationale forsknings og analysecenter for velfærds afdækning af kommunernes forringelse af hjemmeplejen sikre og indskærpe over for kommunerne at ældreplejen prioriteres tilstrækkeligt

på ældreområdet i danmark vi har i danmark et velfungerende og et levende kommunalt selvstyre og indebærer at folkevalgte i otte og halvfems lokale demokratier tager ansvar for og har udstrakt frihed til at tilrettelægge og prioritere den lokale service efter lokale behov og ønsker det gælder også på ældreområdet lige så vel som det gælder på dagtilbudsområdet på skoleområdet og

nævne nogle af de sådan store og vigtige velfærdsområder

er betroet ansvaret for der findes ikke én opskrift på den rigtige prioritering og derfor bør valget foretages lokalt det er kernen i lokaldemokratiet

i de enkelte kommuner regeringen mener derfor ikke at vi

hvordan de enkelte kommunalbestyrelser lægger deres budgetter og jeg kan konstatere at der her i folketinget er

i hvert fald på papiret

fingrene væk reform

herunder ældreområdet skal så til gengæld

her regering også taget fat om og sørget

i de årlige økonomiaftaler med kommunernes landsforening

prioriteret ældreområdet igen og igen i de årlige finanslovsaftaler lad mig starte med økonomiaftalerne med aftalen om økonomien for kommunerne

aftalte regeringen og kommunernes landsforening kl

milliard kroner i forhold til udgangspunktet til prioritering af borgernær kernevelfærd herunder for at understøtte kommunernes arbejde med at yde en værdig pleje og omsorg for ældre medborgere med aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og nitten aftalte regeringen og kl at prioritere et markant

herunder til at understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde en værdig pleje og omsorg for ældre borgere

inklusive det løft

med de regeringer der har været siden to tusind og

med mere end to milliard kroner og femten til

starte med finanslovsaftalen for to tusind og seksten

der blev indgået efter valget hvor vi afsatte den årlige værdighedsmilliard med finanslovsaftalen for to tusind

med finanslovsaftalen for to tusind

bedre bemanding i hjemmeplejen

i friplejeboligerne og senest

andet prioriteret midler til at bekæmpe ensomhed blandt ældre samlet set har regeringen og dansk folkeparti altså prioriteret og finansieret ganske mange midler på ældreområdet

vi netop gjort fordi det ligger os meget på sinde at der skal være adgang til en værdig ældrepleje for dem der på den ene eller den anden måde ikke har mulighed for at klare sig uden og har et behov for hjælp i tillæg til de bedre rammer for ældreplejen har regeringen og dansk

sørget for at ældre får flere penge mellem hænderne selv folkepensionen

og fra to tusind og tyve og fremefter følger folkepensionen lønudviklingen frem for den nuværende reguleringssats hvor det bliver mindre end lønudviklingen man regulerer folkepensionen med

pensionisternes rådighedsbeløb år for år og det glæder mig at næsten alle partier i folketinget har tilsluttet sig aftalen

har prioriteret ældreområdet hvis man vender sig mod kommunernes realiserede nettoserviceudgifter til ældreområdet

til ældreområdet der følger af finanslovsaftaler

kommunernes udgifter til ældreområdet steget mere i perioden end hvad prioriteringer på ældreområdet på de årlige finanslove isoleret udgør

til sammenligning brugte kommunerne mindre end tre og fyrre milliard

der giver den ældre mulighed for at leve det liv man gerne vil have bliver det en værdig ældrepleje

kan fortsætte et aktivt liv også selv om man bliver ældre også man har behov for hjælp derfor

bare erkende åbent og ærligt i dag at vi

om hvor meget vi får for de fem og fyrre milliard

den oplevede kvalitet af det altså hvad er den kvalitet som den enkelte ældre får ud af de mange

vi ved at ældre borgere der modtager personlig pleje og praktisk hjælp er ganske godt tilfredse med kommunernes indsats den samlede brugertilfredshed på ældreområdet ligger på et stabilt og højt niveau og det glæder mig

så man kan sammenligne

for at yde en endnu mere værdig ældrepleje

dansk folkeparti har sat fokus på kvalitet og resultaterne af indsatsen for de ældre borgere

skal komme med forslag til modeller for det man kan kalde for kvalitetsindikatorer altså målepunkter på hvad

egentlig er god kvalitet i ældreplejen arbejdsgruppen skal afrapportere ganske snart

også her i salen vil være en ganske bred opbakning til at øge fokus på kvalitet og resultater i ældreplejen når vi taler om kvalitet

vil betyde markante forbedringer for de ældre et af hovedformålene med reformen er for det første at sikre en sammenhæng for ældre i behandlingstilbuddene så behandlingstilbuddet kommer tættere på hjemmet og så de unødvendige sygehusbesøg undgås

udbygge både kvalitet og kapacitet i det nære sundhedsvæsen både

det gør vi ved at trække kommunerne med ind i styringen på sundhedsområdet

læge og sygehus og ved at tilføre kommunerne midler til mere personale og til investeringer i sundhedshusene der skal ske et løft af området ikke mindst over for de ældre medicinske patienter der i dag

alt for ofte ender i et forløb på tværs af sygehus

og flere ressourcer så de kan løfte pleje og forebyggelsesopgaven bedre de aftaler om en styrket indsats som kommunerne kan indgå i den nye struktur vil i høj grad komme til at omfatte den borgerrettede forebyggelse herunder også den løbende kommunale ældrepleje

fuldt på at beslutningerne om

de mange midler og det store velfærdsområde

at vores ældre medborgere modtager en værdig pleje hvis de

ved løft af økonomien i økonomiaftaler

i finanslovsaftaler har vi sikret

samtidig med at vi har sikret flere penge til den enkelte folkepensionist og det skal vi udbygge ved at få fokus på kvalitet og resultater på ældreområdet tak

kan sørge for at man tilrettelægger tingene sådan at de giver mening

servicen leveres der kan være mange grunde til at man indretter sig forskelligt alt efter om man er en bykommune eller om man er en landkommune for eksempel jeg er også enig i betragtningerne om at kvalitet er et væsentligt bedre parameter at måle på

økonomi nødvendigvis er men er ministeren enig i at der må være en grænse for det kommunale selvstyre i form af at man må sige

med rette kan forvente som borger i det her land efter et langt liv hvor man har betalt skat er ministeren enig i at man ikke bare kan vælge at sige at vi laver så stram en visitering at det er helt umuligt at få hjælp selv om man

der er en grænse for hvor langt man kan gå som kommune

har set rundtom i landet og over hvordan kommuner ikke har visiteret eller har reduceret den visiterede hjælp til et minimum der ligger

satspuljeaftalen aftalte at der skulle være en form

at kigge efter om kommunerne lever

på området altså ikke for at sige at

mere eller dyrere eller på en anden måde

de i det hele taget lever op til de basale krav vi stiller det tror jeg vi

af ikke ting jeg ville byde min familie

for pengene jeg tror at hvis man spørger ude i ældreplejen og ude i kommunerne

det vi blandt andet ser i undersøgelsen her fra vive er jo at der

og hvis man regner det demografiske træk ind

for at kunne løfte byrden det vil sige at vi

millioner hjemmehjælpstimer der mangler der er det bare jeg tænker at når ministeren

rart at vide om ministeren er af den opfattelse at når der er skåret det antal hjemmehjælpstimer

udtryk for at kommunerne har fået tilstrækkelige ressourcer og de så bare prioriterer på en dum og tåbelig måde

når der reelt set mangler over tolv millioner hjemmehjælpstimer ude i kommunerne

odense kommune var en af de første til at arbejde med det har det man kalder for rehabiliterende hjemmehjælp

i stedet for at komme ud og løse en opgave for den ældre sætter den ældre i stand til at gøre det selv det betyder at man så ikke skal vente på at kommunens hjemmehjælpere kommer forbi og giver assistance med en kærlig hånd men er i stand til selv at klare sig det er i mine øjne en mere værdig hjemmehjælp det en mere værdig måde fordi man har mulighed for at kunne klare sig selv i et andet omfang end hvis man

en kommunal medarbejder kommer ud så der er sket et skifte

derfor jeg synes at uanset om vi måler ældreplejen i pris altså kroner og øre eller måler den i antal minutter

stærkt som hvis vi kunne måle den i kvalitet altså måle den i den oplevede kvalitet som den enkelte ældre får bliver man sat i stand til at leve det liv man gerne vil

sat i stand til at have de fritidsinteresser man gerne vil

i stand til at have et hjem i en standard som man gerne vil er den personlige pleje i en standard som man gerne vil det synes jeg er væsentligt at arbejde med fremadrettet langt mere end spørgsmålet om kroner og øre eller minutter

visiteret til den hjælp som de synes de har brug for i samme omfang som de blev det tidligere og når vi nu snakker millioner og milliarder

det jo også et faktum at hver eneste gang

kun sendt penge med ud til den ene

begrundet det med at den rehabiliterende indsats

måske kunne hjælpe altså i aarhus arbejdede man enormt

skulle holde borgerne væk og det virkede også så længe man fik den rehabiliterende indsats men

blev uddannet i begyndelsen af nitten firserne som sygehjælper arbejdede vi med hjælp til selvhjælp så det er jo ikke et nyt fænomen

folk helst selv vil børste deres tænder helst selv vil smøre ansigtet ind i creme

at klare sig selv bedre hvilket så ikke har været tilfældet er ministeren ikke bare en lille smule bekymret for om regeringen er kommet til at sætte kikkerten for det blinde øje med den evige henvisning til den rehabiliterende indsats

os der laver hjemmehjælp altså helt ærligt

folketingsmedlem og medlem af et byråd og det er i byrådet at man laver hjemmehjælpen jeg har jo ikke tænkt mig at sætte det kommunale selvstyre ud af kraft og sige

skal i gøre det på en bestemt måde jeg tror

på christiansborg og overlade det til kommunerne og derfor bliver

lille smule hvad tror vi egentlig er bedst ude i kommunerne jeg har tillid

tillid til at kommunalpolitikere gør det de

om de har den økonomi der skal til

har en serviceramme de har meget nemt ved at kunne

lars løkke rasmussen blev statsminister er der kommet knap femoghalvfemstusind flere ældre over halvfjerds år og skulle man have dækket det demografiske træk også henset til sund aldring så skulle man altså have afsat fire

inden vi går ned i den mere detaljerede diskussion som jeg tror kommer når ordførerne kommer på banen spørge finansministeren

den offentlige vækst og muligheden for at følge med det stigende antal ældre altså også når vi renser

der slår igennem det rummer også svage og svækkede ældre der ikke

fået for ti år siden så hvad kigger vi ind i i forhold til de budgetter som jo er dem kommunalbestyrelserne laver

at de bliver på arbejdsmarkedet så selv om der er kommet

betyder det ikke at det gennemsnitlige pres på hjemmehjælpen er steget tilsvarende for de

mere raske og rørige end de to og halvfjerds årige vi så for ti år siden det man kigger ind i med vores politik er at have en afdæmpet vækst i den offentlige sektor på cirka nul procent om året plus det

tillægges til forsvar og øvrig sikkerhed hvilket i øjeblikket

i forhold til det forbrug vi har

er interessant fru astrid krag er jo

man i forvejen bruger bliver brugt

forhold til den tidligere regering og den flygtningepolitik der var dengang har vi med den faste og fair udlændingepolitik der har været siden to tusind og femten

gør at bruttoudgiften er reduceret med mere end fire milliard kroner fra toppunktet til det vi skal bruge i år nogle af de penge går så tilbage til verdens brændpunkter i form af øget

rundtomkring og det gør man uden at den samlede ramme

det er vi bruger i forvejen bruges klogt og på det rigtige jeg er glad for at det er lykkedes regeringen sammen med dansk folkeparti at få nedbragt antallet af asylansøgere og flygtninge der kommer til danmark så er det nemmere

her og vi sparer nogle penge vi blandt andet kan bruge til at løfte serviceområdet i danmark

tid til det er bare nogle få tiltag som dansk folkeparti har sikret siden valget med god hjælp fra regeringens stemmer

ældres vilkår er hjerteblod for dansk folkeparti det er en af vores grundværdier i dansk folkeparti at de ældre der har opbygget vores samfund og som har betalt en endog meget høj skat igennem deres liv

have en værdig og tryg alderdom det er samfundskontrakten vi taler om her vi skylder faktisk at levere en ordentlig omsorg vives rapport som er grundlaget for dagens forespørgsel har jo afdækket en stigning i antallet af ældre der ikke får hjemmehjælp til trods for at de har et behov på hele halvtreds pct når vi taler om svækkede syv og tres til syv og firs årige

i årene fra to tusind og syv

optik et billede på et velfærdssamfund på afveje og

ældreomsorgen er kernevelfærd og skal prioriteres som sådan

kalder på handling det var derfor vi indkaldte den her hasteforespørgsel

der vil sikkert være rigtig mange som vil undskylde udviklingen og påstå at kommunerne har været tvunget ud i den her

tror det bliver kaldt nødvendighedens politik når man ikke vil investere

økonomien der er skyld i at tingene ser ud som de gør og ikke dårlige politiske prioriteringer men inden for

samme periode som den her undersøgelse har set på fandt kommunerne penge til at ansætte ikke færre end toogtyvetusind flere med en lang videregående uddannelse

er altså lange videregående uddannelser det er ikke pædagoger det er ikke sygeplejersker det er ikke ergoterapeuter det er jurister journalister økonomer og så videre det er helt skævt prioriteret og når der prioriteres så skævt i kommunerne mener vi i dansk folkeparti at vi må hjælpe med at få prioriteterne i orden vi har ingen fine fornemmelser i forhold til det kommunale selvstyre for os er det vigtigste velfærden værdigheden og trygheden for de ældre mennesker der igennem et langt liv har betalt til velfærdssamfundet med den forventning at den dag de

så ville den også komme det er prioriteten

lægge op til at vi går meget tættere på det kommunale selvstyre og sikrer at der bliver prioriteret de midler til velfærden som er nødvendige

til sidst vil jeg gerne på vegne af dansk folkeparti venstre liberal alliance og det konservative folkeparti læse følgende forslag til vedtagelse

folketinget noterer at trods store investeringer i ældreplejen i de seneste års finanslove har vive afdækket at færre svage ældre får praktisk hjemmehjælp folketinget indskærper at ældre skal have den hjælp de har behov for folketinget opfordrer regeringen til ved årets økonomiaftale at målrette flere midler til ældreområdet

der er en gruppe af ældre som ikke får den hjemmehjælp som de er berettiget til

praktisk hjælp selv når man renser det for tallene for

der kan være ægtefælle der hjælper og sådan noget

opfylde det demografiske pres så siger ordføreren at det er fordi kommunerne

har ansat akademikere i stedet for er det ordførerens opfattelse at det her ikke er udtryk for at kommunerne mangler økonomi til at løse opgaven men at det alene er fordi de prioriterer dumt ude

men det har bare ikke affødt den tilsvarende store vækst

været på det her område men man har desværre set at kommunerne har følt at de har haft råd til at borgmesteren skulle have en kommunikationsrådgiver for at kunne

både og spørgsmål der skal sikres ordentlige økonomiske rammer men der skal også prioriteres rigtigt

ældre over fem og halvfjerds år ud i kommunerne

bare fra sidste år til i år hvis man ser på udgiften som kommunerne

den faldet med to procent så det der med at alting skulle være forandret nu er jo ikke rigtigt derfor skal jeg bare

nogle ting man kunne prioritere anderledes ud i kommunerne

er at kommunerne mangler økonomi til at løse den her opgave

høre på brok eller klynk fra landets borgmestre så længe de bliver ved med at hyre nyt personale inde på rådhuset så har de også råd til at sørge for at der er folk ud i ældreplejen som kan tage hånd om de mennesker der har betalt hele gildet gildet gennem hele

sagen fra assens kommune hvor man har valgt at sænke kvalitetsstandarderne så meget at de ældre kan få gjort rent hver femte uge og aldrig få vasket gulv

at at kommunerne har penge nok

bruge dem rigtigt jeg skal bare være helt sikker på at det også

ordfører sige her i dag for jeg synes næsten det lød sådan i det svar han gav til enhedslistens

er det her alene et spørgsmål om hvordan man har valgt at bruge pengene

verden og dermed har kommunerne også haft et mindre behov for at

været med til at indgå de økonomiaftaler som danner rammen for og så har vi oven i det fra folketingets side prioriteret ekstra midler altså ud over det som kommunerne selv har accepteret som deres økonomiske rammer og så synes jeg godt man med rette kan forvente at man

som kommunalbestyrelse tager sit ansvar alvorligt og leverer den hjemmehjælp den ældrepleje

det er for en grundlæggende samlet økonomi kommunerne har og

ikke kun om der kommer nogle puljer på finansloven der har vi i øvrigt nok en del af forklaringen på de flere administrative medarbejdere

flere puljer der skal søges og det er altså ikke social og sundhedshjælperne der sidder og ansøger

medarbejdere det var en bibemærkning

er jo sammenhængende kar og derfor vil jeg bare

i gennemsnit to hundrede og tyve medarbejdere jeg er selv

penge fra værdighedsmilliarden det kan faktisk godt gøres med væsentlig færre årsværk end det så hele den der tanke om at fordi vi laver nogle puljer er der slet ikke nogen midler og at der skal

der er foregået ude i kommunerne hvor man meget bevidst har

rent faktisk var nødvendigt i forhold til hvor mange borgere der fik brug for hjælp

synes jeg det er underligt at ordføreren bare henviser til at borgmesteren har en kommunikationsmedarbejder for meget

ordføreren ligesom jeg eksempelvis så udsendelsen den anden aften på danmarks radio

er andre steder end bare i ældreplejen

er jo at hvis kommunerne skal fastholde det serviceniveau de har i dag og de ikke bliver kompenseret for det skal de finde pengene på andre kommunale områder mener ordføreren oprigtigt at regeringen har prioriteret budgetterne til ældreplejen så godt

man rent faktisk også kan fastholde det

den her nedskæring der har været

jo selvfølgelig ikke godt nok hvis vi bare siger at så holder vi det niveau vi vil jo gerne genopbygge ældreplejen og det vil selvsagt kræve flere penge men omvendt synes jeg altså også bare at man man slipper for let omkring det ved at sige at der ikke er rammerne til det i min hjemkommune har man i løbet af de sidste år både kunnet prioritere flere midler til pædagoger i børnehaverne man har kunnet prioritere

pulje pengene som for eksempel i værdighedsmilliarden jeg har også siddet tæt på mens den skulle fordeles

ikke fordeles til at sørge for at ejnar på over to og halvfems år

kan få en plejehjemsplads når han har brug for det

jo ikke det man bruger værdighedsmilliarden til den bruges til ekstra

til den enkelte men netop ikke til at tage sig af den der grundlæggende ældrepleje som tydeligvis er forringet og som vi har set så mange eksempler på hvis jeg ikke husker helt forkert faktisk også eksempler

der er så det heller ikke lige så pænt ud i holbæk kommune men det er rigtigt nok at værdighedsmilliarden er gået til

øge værdigheden det betyder at kommunerne

det grundlæggende arbejde det er der også muligheder for i dag jeg vil vove den påstand at med de udvidelser der har været af servicerammen har man jo også haft muligheden for at investere i ældreplejen

må bare konstatere at flere steder

prioriteret anderledes og det må man også give kommunerne deres ansvar for for hvis man ikke vil give dem ansvaret for det de gør synes jeg ikke vi skal bruge en masse tid eller kræfter og penge på at have

til danmarks radio at dansk folkeparti er klar til at tvinge kommunerne til at øremærke flere penge til de ældre og at vi skal have mere fat i pisken og så øremærke større dele af kommunernes økonomi og tvinge dem til at prioritere ældreområdet som den tidligere ordfører var inde på

er det jo ofte et et spørgsmål i en budgetforhandling

få pengene fra så skal jeg forstå ordføreren sådan at

det er simpelt hen fordi de ikke kan finde ud af at prioritere

på bekostning af kernevelfærden for eksempel hjælp til vores ældre

øremærke flere midler til ældreområdet hvis det er

nu henviste ordføreren til de rige kommuner og

at fyre lærere på skolerne vikarer og så videre på børneområdet det var meget ofte et spørgsmål

mange af de andre områder var meget lovbundne man kunne ikke tage det fra beskæftigelse eller andet man kunne kun tage det fra børnene eller de ældre

kan godt være jeg er tungnem men jeg skal bare forstå om ordføreren mener at kommunerne simpelt hen bare har de penge der skal til

i det ene regnskabsår i forhold til det næste budgetår og hvis det beløb stiger

det fordi man ønsker at prioritere anderledes i sin kommune

vi jo helt inde ved kernen af det der betyder meget for danskernes tryghed

set også inde ved kernen af det som skal kendetegne vores fælles velfærdssamfund nemlig

det mig også dybt ligesom jeg tror det rører de fleste andre når vi ser de triste eksempler hvor det ikke sker som

einer der trods sin høje alder sit svært nedsatte syn og sin kroniske sygdom plus egne udtalelser om ikke at være tryg derhjemme ikke kunne få en plads på et plejehjem eller halvfems årige esther fra assens på fyn der ligesom de andre svækkede ældre der er visiteret til praktisk hjemmehjælp kunne og måske stadig kan se frem til at få gjort rent hver femte uge og vel at mærke aldrig få vasket gulvet

og det er blevet stadig sværere at komme på plejehjem så meget

i socialdemokratiet har spurgt om vi ikke er hvor det er blevet for svært at få hjemmehjælp eller at komme på plejehjem

over for regeringen og vi har haft både finansministeren og ældreministeren i samråd om de bekymringer så har vi fået

og bekymre os for det store fald i antallet af hjemmehjælpstimer skyldes den såkaldte sunde aldring fik vi at vide men det der med den sunde aldring går jo desværre ikke så godt som vi har gået og troet

klare konklusion i den rapport som sundhedsstyrelsen udkom med tidligere på året

men over den brede kam bliver vi ikke sundere fysisk og psykisk som vi ellers har skullet høre det fra regeringen

undersøgelsen viser netop at der er tale om svækkede ældre en gruppe man kan sammenligne over ti år

en hjælp som de ikke får nu ikke fordi de er for sunde og for raske til at modtage hjælp finansminister

meget der er skåret ind til benet i vores ældrepleje og selv om regeringen taler om hvor mange puljer de med dygtig hjælp fra dansk folkepartis forhandlere afsætter på finansloven til ældreområdet så ændrer det ikke ved at vores velfærd er blevet underfinansieret med over fire milliard kr siden lars løkke rasmussen indtog statsministeriet når kommunerne skal starte hvert budgetår med at skære ned rammer det

en pulje eller tre på finansloven

for at forpligte hinanden på at den samfundskontrakt der binder vores fællesskab sammen også holder i fremtiden når vores økonomi er sund og rask

investere der hvor vores velfærd er presset det gælder på vores sygehuse hvor der løbes rigtig stærkt de ældre medicinske patienter er en af de grupper der mærker det tydeligt men det gælder i høj grad også vores ældrepleje den gode nyhed er at det

de offentlige budgetter følge med det stigende antal ældre fordi vi har fremtidssikret dansk økonomi i forhold til det stigende antal ældre så pengene er der hvilket vi vel også er enige om bredt her i folketinget

råderum til at holde hånden under vores ældrepleje og resten af kernevelfærden eller om vi skal reservere en stor del af de penge til skattelettelser

vi kunne kalde det en velfærdspagt

i folketinget giver håndslag på at selvfølgelig skal pengene følge med det stigende antal ældre og det voksende børnetal

ellers vil vores velfærd blive udhulet år for år

frugter hvilket vive undersøgelsen der danner grundlag for

håndslag kunne jo være det lykkelige udkomme af debatten her i dag

lyder sådan folketinget konstaterer med bekymring at markant færre svage ældre får hjemmehjælp end for ti år siden og at udviklingen ikke kun skyldes at nogle ældre

folketinget ønsker at vende den udvikling så alle ældre kan få en værdig alderdom med den hjælp og pleje de har behov for men regeringens økonomiske politik betyder at der kun vil blive afsat penge til én ældre hver gang der kommer to mere til og det vil betyde at forringelserne i ældreplejen vil fortsætte på den baggrund opfordrer folketinget regeringen til at sikre at de kommunale budgetter som minimum følger med det stigende antal ældre

ældre medborgere uden at kommunerne tvinges til at gennemføre besparelser på andre velfærdsområder

to tusind og sytten i fire af de år

indehavere af statsministerposten og ordføreren var endda selv minister i

en af de regeringer der var i løbet af de fire år i løbet af de fire år kom der så færre ældre blev de ældre raskere eller var det bare et udtryk for at at folk i hjemmeplejen normalt brugte deres tid på at sidde og drikke kaffe med sig selv og

er grunden til at man lod budgetterne falde og at man i den grad svingede pisken over kommunerne

at fyre og spare på det her område eller anerkender ordføreren at man selv

vi havde regeringsmagten det var det af mange grunde men

danmark stod i den dybeste økonomiske krise siden nitten trediverne og det kunne mærkes alle steder i vores samfund og det kunne også mærkes på ældreplejen det er jo blandt andet derfor vi står i en situation lige nu hvor det virkelig gør ondt når der ikke er tilstrækkelig med penge og hvor det virkelig er tiden til at vi holder hånden under ældreplejen og ikke bliver ved med at underfinansiere vi er for længst igennem den økonomiske krise som jo desværre var vores faste følgesvend da vi havde regeringsmagten så nej jeg vil bare sige til dansk

at det var hårde år mange steder

da vi havde regeringsmagten men så meget desto vigtigere er vi nu hvor vi for længst er gennem krisen og vores økonomi er sund og holdbar

så sørger for at pengene følger med

man i stedet for prioriterede

åbne dørene op til danmark og invitere en masse mennesker inden for dørene som ikke bidrog til samfundet men som var en kæmpestor udgift for danskerne hvorfor

til flygtninge og indvandrere

man samtidig skulle spænde livremmen ind på ældreområdet hvorfor var det

at finansiere at man ville have flere

også et væsentligt område for den tidligere regering og

set den socialdemokratisk ledede regering der afsatte den første ældremilliard og det gjorde vi vel at mærke i en periode hvor budgetterne var pressede og det holdt hårdt med økonomien alle steder i vores samfund vi afsatte ældremilliarden til kommunerne til ældreområdet det ligger næsten i navnet og vi oprettede det første klippekort nemlig det klippekort der går til de ældre der modtager hjælp i eget hjem så vi prioriterede ældreområdet inden for de rammer vi havde økonomisk men der var da ikke mælk og honning i gaderne overhovedet

men hvordan kan det så være at der var råd til at sænke selskabsskatten i de samme år

er bare når man nu hører her fra fru astrid krag at der ikke var råd til noget som helst

at skære ned på kommunernes samlede økonomi som jo er en del af den ramme som

herunder ældreplejen hvordan kan det så være der var råd til den anden prioritering

jeg har ikke noget imod at man laver de prioriteringer men jeg kan forstå at det er stort problem for socialdemokraterne men da man havde ansvaret for regeringsmagten i det her land

man skattelettelserne i selskabsskatten og topskattelettelser frem for at øge de økonomiske rammer for kommunerne til råd for

at der er penge nok i kommunerne til en værdig ældrepleje skal handle om årene to tusind og elleve til femten hvor vi var i en økonomisk krise jeg vil sige vi dækkede demografien samlet set da vi gik ud af regeringskontorerne blev der brugt flere penge på velfærd end da vi gik ind i dem selv om det var en økonomisk krise jeg synes da det er mere relevant

de voldsomme besparelser som vive rapporten

men svækkede og funktionsnedsatte ældre og hvordan man fra regeringens side det

har tænkt sig at sørge for at det ikke fortsætter

den diskussion også venstres ordfører kastede sig ind i her i dag det ville

forklaringen er så at det var økonomisk smalhals at det var en hård tid man måtte skære ned og der var krise

ikke forholde sig til at man på det tidspunkt hvor man rent

prioriterede man med åbne øjne at sænke selskabsskat og topskat og til gengæld prioriterede man så også at skære ind på den samlede økonomiske ramme for kommunerne samlet set med tre milliard kroner over perioden hvordan kan det være man ikke vil vedstå sig det og så bare forklare hvad årsagen var til at man prioriterede på den måde

ikke give så meget andet end det samme svar vi dækkede samlet set det demografiske træk da vi forlod regeringskontorerne blev der brugt flere penge på velfærd end da vi gik ind i dem vi afsatte danmarks første ældremilliard vi lavede den første klippekortordning der siden er blevet udbygget ikke så meget på grund af regeringen men på grund af dansk folkeparti i finanslovsforhandlingerne og tak for det det har været vigtigt for ældreområdet de seneste år at i har været der i de forhandlinger og så står vi altså

man vil sikre og indskærpe over for kommunerne at ældreplejen prioriteres tilstrækkeligt

at man ønsker mere kvalitet på tværs af kommunerne det er der jeg synes det kunne være rigtig interessant

på hvad socialdemokraterne egentlig gerne vil

hvad er det så man har gjort sig overvejelser

selv om de selvfølgelig ofte kan give os et overblik over

hvad der egentlig sker på ældreområdet men kunne ordføreren ikke lige prøve at præcisere meget klart og enkelt hvad

er en værdig hjemmehjælp og en værdig ældrepleje at alt er værdigt i forhold til de ældre

forhåbentlig også bruges til at løfte kvaliteten de steder hvor det

det bakker vi fuldt op om vi var sådan set med i den første aftale for snart mange år siden det var vel den første aftale

penge til at få udviklet de her kvalitetsindikatorer det kan jo

lidt at vi står her her fire år senere og

hvad det egentlig er for en pleje og omsorg man leverer og hvad det egentlig

er at finde alle steder så vil jeg sige til dansk

og logikken i forhold til om vi skal øremærke midler eller ej vi øremærkede jo selv vores ældremilliard

en situation hvor vi fortsat vil se kommuner der ikke prioriterer området og som

med sparebudgetter kunne de også tage hånd om de ældre på en værdig måde

er der kommet en ny undersøgelse fra vive der viser at kommunerne også i det næste år kommer til at underfinansiere ældreområdet og når man kigger ned i

er det fordi kommunerne bliver presset af det specialiserede område for børn og unge og for voksne og af sundhedsudgifterne og jeg er da vældig bekymret for hvad de

hvor man bryder loven som du netop spørger om altså hvor kvalitetsstandarden er blevet sænket så meget at man faktisk ikke lever op

sociale servicelov det kunne ministeren jo ikke svare på når selv en minister med hele embedsapparatet i ryggen ikke kan svare på det bliver det jo en meget abstrakt

vi har her så det synes jeg da er noget af det der må afklares og det håber jeg ministeren er i gang med for det tror

servicelovens krav værd i forhold til hvad grænserne for hvor lav en kvalitet der kan være er

kan de kvalitetsindikatorer vi får lavet være med

lige nu og det hører man jo også finansministeren stå at sige bliver diskussionen meget

at man kan vurdere om om lovgivning er overholdt eller ej i

ikke skal nyde noget af at blive hevet i bad i tide og utide det

projekter som er puljefinansierede eller aftalefinansierede men hvor vi har hånd i hanke med det nu sagde herre jeppe jakobsen at der jo ikke er to hundrede og tyve ansat på på forvaltningsgangene i holbæk og

en enkelt eller en halv eller en kvart eller et par stykker

ikke uddybe her men det kan vi snakke om over en kop kaffe eller

i forhold til at vi skal have investeret i en bedre ældrepleje når regeringsmagten skifter her efter næste valg det jeg godt lige vil spørge lidt ind til er det der

hvor meget kommunen må skære af økonomiske

der har vi jo tidligere haft diskussionen om

muligheden for at indføre nogle minimumsrettigheder

til kvalitetsstandarder men

socialdemokratiet være åben over for at indføre nogle minimumsrettigheder altså ikke sådan at folk skal tvinges til noget men

her at man godt må reducere i allerede tildelt hjælp

ikke er nogen sundhedsfaglig begrundelse men alene en økonomisk begrundelse det er

det er jo ikke nok til at give klarhed over den større diskussion som vi har i forlængelse af hele assenssagen og det sagde ældreministeren også tydeligt da vi havde hende i salen hun kan ikke svare på

det man har gjort i assens er det venter vi vel alle sammen i stor spænding på

minimumsstandarder fordi mennesker er forskellige og

tage højde for at folk er forskellige har levet forskellige liv og har forskellige ønsker

er vel mere individuelt orienterede og kan netop afspejle at folk er

er jo det serviceniveau som kommunerne fastlægger det vi diskuterer her i dag er jo også de kvalitetsindikatorer som vi

det er dem jeg mener kan være en krog til at få den her diskussion om

for kvalitetsstandarderne i kommunerne

hvis det ikke stod klart at det var det jeg mente

have lidt dårlig tid hvis alle skal igennem og alle også skal have retfærdighed i forhold til at kunne få stillet spørgsmål og

der melder sig men man skal bare lige

sætte fokus på de ældres forhold

til de ældre som vel at mærke har et behov

kan man sige tager højde for den nye

som har brug for en meget meget stor og personlig hjælp og så er der andre som skal have

vel heller ikke nogen stor nyhed at regeringen og dansk folkeparti netop også prioriterer

ved markante løft i kommunernes serviceramme over de seneste års økonomiaftaler for vi må jo ikke undgå at sige at det er

i kommunerne man inden for den serviceramme og inden for den

tilrettelægger den ældrepleje og der skal være en mulighed for at kunne prioritere det

for at kunne tilrettelægge det individuelt der er som

jeppe jakobsen også rigtigt sagde stor forskel på de forskellige kommuner og også den måde som de ældre har brug for hjælpen og har behov for hjælpen på og den frihed skal der også fortsat være ude i det kommunale selvstyre

tusind og seksten en klippekortsordning til knap fire

plejecentre og med den seneste finanslov for nitten er der en lang række tiltag til gavn for de ældre på forskellige områder både på det økonomiske område men også i forhold til midler til bekæmpelse af ensomhed og meget mere med

når vi i hvert fald har regeringsansvaret

socialdemokraterne i hvert fald sidst havde ansvaret

det var derfor man blev nødt til at skære ned i kommunernes økonomi og dermed

kunne drives en værdig og ordentlig ældrepleje i hvert fald hvis vi måler det alene på kroner og øre pointen var bare at selv der var der selvfølgelig også en mulighed for at kunne prioritere prioritere de rådighedsbeløb der ville være inden for forskellige rammer og det valgte man så ikke at gøre uanset hvad man

være lidt bekymret hvis jeg sad og kiggede ind i det skulle ulykken ske og der kom en ny regering med s for bordenden

det godt nok fint hvad man står og siger nu men kan vi så regne med det det kunne

fra vores side lægge den linje

har været lagt i de seneste år i et tæt samarbejde med dansk folkeparti

hvordan vi kan tilrettelægge en ældrepleje som både har en økonomi men måske allervigtigst jeg tror

i at vide hvor mange milliarder vi bruger og vi slås om

jo er en kæmpe udfordring måske den største udfordring overhovedet

til at løse opgaven hjælp til dem der virkelig har behov introduktion af teknologi til afhjælpning af nogle af opgaverne så der også er bedre plads til den personlige kontakt

at måles på hvor mange penge vi bruger det slagsmål har vi sådan set

blive målt på jeg vil gerne måles på hvad det så

den enkelte ældre af værdig og god

er vi kommer til at byde de ældre fremover

vi har været igennem en underfinansiering af velfærden

se på nye tal fra vive

kommer til at have en gøgeungeeffekt i forhold

at ældreplejen kommer til at blive endnu mere klemt i fremtiden

også noget som virkelig betyder meget for ældre mennesker alt andet lige er det de ældre medborgere som jo

og derfor er det da kun en kæmpe fordel for de ældre

hvor man selvfølgelig kan få løst opgaverne men hvor de penge der skal med

der er en prioritering af at man vil flytte opgaverne tættere på og det er jo

noget der vil gavne de ældre men midlerne

regeringen har jo afsat penge til de opgaver der rykker ud der siger regeringen at de penge

og bare tag det roligt stol på os

det der bekymrer for det er jo ikke små manøvrer vi går meget ind for at få skabt et mere nært sundhedsvæsen

og bekymrer enormt når man ser hvad det har betydet

med de opgaver der presser sig på på det specialiserede socialområde og sundhedsområdet allerede i dag

op til i sundhedsudspillet hvor man siger det at ved at kunne få behandlet flere mennesker kronikere og andre tættere på

også en billigere løsning altså vi ved at når nogen kommer ind på

en dyrere løsning per patient i gennemsnit

den her debat i dag handler om eller det står der i hvert fald på skiltet bag ved ordføreren

skal måles på hvor mange penge der bruges og det er

at folketinget opfordrer regeringen til ved årets økonomiaftale at målrette flere midler til ældreområdet og det glæder mig da faktisk

det glæder mig da at at jeg kan se

at ordføreren selv er med i den her vedtagelsestekst om

også vi skal holde fast i men det ændrer jo ikke ved at vi her fra huset sætter de overordnede rammer både hvad den totale økonomi angår

der i øvrigt ligger af forskellige tiltag både på ældreområdet på børneområdet på sundhedsområdet

og alle mulige andre områder som er noget af det man så udfylder og efterlever

set det som man kan sige er reaktionen fra vores side

den vive rapport og som konklusionen i givet fald den her vedtagelsestekst måtte blive vedtaget

med de økonomiaftaler der ligger med de rammer man kan aftale med kommunerne målrette yderligere til ældreområdet så synes vi det vil

og når man siger at regeringen ved årets økonomiaftale vil målrette flere midler er det så

forskellige økonomier og udgangspunkter og alt muligt andet inden for de rammer vi stiller her fra fra huset men der findes jo eksempler og de vil jo altid være der desværre var jeg ved at sige hvor man kan se at der bliver prioriteret andet end det man kan sige er kernevelfærden og der betragter jeg ældreområdet også i kommunen som en del af kernevelfærden

da bare der jeg opfordrer til at man selvfølgelig har snuden i sporet og fokus på det

lægger op til at sige når vi laver den næste

inden for den ramme vi aftaler med kommunerne prioriterer yderligere til ældreområdet

til at løfte en opgave

sådan sådan set kun får penge til den ene i øvrigt samtidig med at man jo også skal tage sig af alle de sundhedsopgaver som blandt andet

bevisligt været på bekostning af de svageste ældre som ikke lige havde brug for behandling men

bare havde brug for hjælp til at komme i bad eller hjælp til at få noget at spise eller

det her område er den vigtigste

ikke penge det er hænder altså vi kan jo høre eksempler på at når man slår stillinger op i ældreplejen hjemmehjælpere og andre

set har sat pengene af til det på sit budget så hænderne er selvfølgelig en udfordring men selvfølgelig handler det også om at man har en økonomiramme men

man prioriterer den økonomiramme

får de behandlinger der skal til derfor synes jeg man kan skille de to ting ad men

med handicap for den sags skyld men men vive har jo lige for nylig lavet en anden rapport

samarbejdet mellem akutafdelingerne på sygehusene og ældreplejen i esbjerg som

viser at det er borgerne rigtig glade for fordi der bliver skabt noget kontinuitet og de oplever at der er kvalitet i det arbejde der bliver udført men man kan ikke forebygge genindlæggelserne

vidner jo også om at der kan komme til at mangle penge hvis vi prioriterer at bruge pengene på noget som koster penge

den effekt som regeringen forudsætter nemlig at man kan forebygge fyrretusind indlæggelser

det er at man får en situation hvor man siger så har vi nok penge nu er der simpelt hen så mange penge

vil komme til at skulle prioritere inden for en given økonomiramme

eksemplet fra esbjerg eller andre af den type eksempler jo netop med til at understrege pointen om

få en kvalitet der bliver højnet ved at tilpasse sin struktur det er da den vej vi skal gå og ikke lade os måle alene på hvor mange milliarder eller millioner eller hvad det nu er vi bliver målt på

det der er blevet helt tydeligt i forhold til vive rapporten her er jo at vi har en ældrepleje der er

antal ansatte per ældre er faldet med med fire

kan jo se at det er et område der er ekstremt presset ældre sagen siger

der er brug for at tilføre fire

for at kunne løfte niveauet i forhold til det demografiske træk finansministeriet melder selv at for at kunne

skal kunne holdes inden for den eksisterende ramme for vækst i den offentlige økonomi på

understreget at det netop er en teoretisk

vil én ekstra ældre jo ikke være præcis lige så man sige økonomisk omkostningstung som gennemsnittet af alle de foregående der er selvfølgelig nogle

synergier og der er nogle faste omkostninger til forskellige ting som man kan sige man kan dele ud ud på én ekstra ældre tilsvarende

den samme udgift til den tyvende elev i klassen som nummer nitten og de foregående der er også en skolelærer der er også noget lys og varme der er alle mulige andre ting

og at pengene skulle følge med altså også her handler det

procent det handler jo om hvordan man skaffer de midler herre jeppe jakobsen var blandt andet inde på det her med

hvis man vælger at lave en politik hvor man har ekstra udgifter til eksempelvis flygtningeområdet jamen så har man de penge til at bruge på ældreområdet men man har vist at man har

i forhold til altså bryster sig af at man har uddelt syv og tyve milliard kroner i skattelettelser det var jo også

men jeg synes jo bare at de tal vi ser i vive rapporten jo er helt entydige i forhold til

hjælp fra ægtefælle også i forhold til en rehabiliterende indsats

der får visiteret hjælp det må da alt andet lige være udtryk for at økonomien er blevet strammere for

der reelt set har behov for hjælp men hvor det er blevet sværere at få hjælp

bevidst ønsker at de her ældre ikke skal have hjælp så er det vel fordi de

at enhedslistens ordfører her står igen og synger den sædvanlige sang om at

være med at sænke nogle skatter altså undskyld sidste gang enhedslisten havde muligheden for at

en regering gjorde man præcis det da støttede man præcis en regering som skar ned på økonomien i kommunerne herunder til ældreplejen til gengæld sænkede man topskat og selskabsskat det var det man gjorde under den regering som enhedslisten støttede

ikke overholde tiden der skal også være mulighed for ordføreren hvis der er tid til at gå op til en afslutning og også ministeren så vi skal

hjælp hverken fra familie venner hjemmehjælp eller privat købt hjælp i to tusind og syv var det hver tredje der ikke fik hjælp svage ældre er ældre der selv vurderer at de ikke kan udføre en eller flere hverdagsopgaver uden hjælp som for eksempel at gå udendørs tage tøj på eller gå i bad selv blandt de allersvageste ældre som har behov for hjælp til mere end en hverdagsopgave

udviklingen ser udelukkende ud til at skyldes at langt færre i dag får hjemmehjælp til praktiske opgaver sådan lyder den alarmerende konklusion fra vives rapport som er anledning til den hasteforespørgsel som vi afholder her i dag og som dansk folkeparti i øvrigt skal have tak for at have indkaldt til tallene taler sit eget klare sprog antallet af svækkede ældre der modtager praktisk hjælp er de seneste år faldet fra tre og fyrre procent til fem og tyve procent

er seks og tredive procent til fem og tyve procent blandt de mest svækkede ældre er andelen der må klare sig selv uden hjælp steget fra sytten procent til ni og tyve procent de seneste ti år

at når de blev gamle og efterhånden mistede deres funktionsevne

kunne klare almindelige dagligdags gøremål

en hjælp der kunne sikre at de kunne bevare selvstændighed og værdighed i stedet for har de oplevet at få afslag når de har taget skridtet og søgt om hjælpen hvis de så har fået bevilget hjælpen har det været tøjvask hver fjortende dag eller rengøring hver tredje fjerde eller helt op til

vi kan hver især selv overveje hvor tilfredsstillende det ville være at have vasketøj til at stå i fjorten dage eller få gjort toilettet rent hver femte uge når vi ikke selv kan klare det selv om vi gerne vil men det er virkeligheden for mange ældre i dag konsekvensen er klar en overhængende risiko for at vi får en ældrepleje der er delt op i et a og

hvor de der har ressourcestærke pårørende kan trække på hjælp mens de der ikke har er overladt til sig selv treoghalvfjerdstusind svage ældre modtager hverken hjælp fra det offentlige eller fra andre

selv om de angiver at de har et klart behov for hjælp det er konsekvensen af adskillige års udsultning af ældreplejen

hjemmehjælpstimer i kommunerne på grund af en presset økonomi hvis der samtidig skulle kompenseres for det stigende antal ældre i perioden

millioner timer mere end i dag bare for at holde niveauet fra to tusind og otte hvor det altså ikke flød med mælk og honning i ældreplejen udviklingen fortsætter desværre det seneste år alene er udgiften per ældre over fem og halvfjerds år faldet med to procent antallet af ansatte per ældre over fem og halvfjerds år er faldet med fire procent de seneste to år det er udtryk for et markant svigt af ældreplejen

skal vendes er det helt nødvendigt at tilføre flere ressourcer ældre sagen vurderer at hvor der fra to tusind og otte to tusind og sytten er blevet sparet tre milliard kroner på området

seks milliard kroner derfor er det helt nødvendigt at slippe kommunerne ud af det økonomiske førergreb som skiftende regeringer har lagt dem i samtidig bliver vi nødt til at se på minimumsstandarder hvor midlerne følger med

at der ikke er en nedre grænse for serviceniveauet endelig er det helt nødvendigt at anerkende at rehabilitering ikke er et tryllegreb som sammen med forestillinger om sund aldring løser problemet rehabilitering kan være et godt supplement som et tilbud men man skal gøre sig klart at det kræver en investering før man kan høste et provenu det tager tid at lære

mennesker kompetencer så de bedre kan klare sig selv jeg håber at debatten her vil klarlægge at der er behov for at investere i vores ældrepleje så alle der har et berettiget behov for hjælp kan få det det burde være en selvfølge

og derfor er blevet kortet ned til at lyde sådan her

så der er råd til at vi kan tage os ordentligt af vores ældre medborgere uden at kommunerne tvinges til at gennemføre besparelser på daginstitutioner skoler og andre velfærdsområder

et snarligt folketingsvalg og

streger i sandet og røde linjer og ting som enhedslisten ligesom føler skal være opfyldt i forhold til

er ældreområdet omfattet

af sådan en slags rød linje hvor man siger vi har

krav her som som vi ikke accepterer at man går på kompromis med

anden undskyldning om en økonomisk krise eller et eller andet andet i forhold til at man ikke vil bruge de penge som man måske tidligere har lovet at man gerne

den ene og den anden statsministerkandidat altså nu fører vi jo ikke regeringsforhandlinger her fra talerstolen men det er da klart at vi ser det som et af vores mål at velfærdsområdet i hvert fald skal løftes og at det

de områder hvor der klart må være en forskel på

eventuel statsminister hedder lars løkke rasmussen eller mette frederiksen eller pernille skipper

vi står her er den rapport som vive via ældre sagen offentliggjorde den fireogtyvende februar en rapport som

er blevet brugt som om svage ældre ikke får hjælp nok

er det sådan at på stort set

har ældre et bedre liv nu end nogen sinde før i danmarkshistorien den gruppe som har oplevet størst fremgang i den disponible indkomst gennem de sidste tyve år er pensionisterne

dobbelt så stor fremgang som de fem og tyve til ni og halvtreds årige aldrig i danmarkshistorien har otiummet for ældre været så langt som nu pensionstiden har simpelt hen aldrig været så lang det skyldes det meget glædelige at levealderen er steget eksplosivt de seneste årtier og at den

levealder heldigvis følges med flere gode leveår

ældre i forhold til resten af befolkningen er halveret fra godt ni procent til godt fire en halv procent politisk

der siden valget blevet prioriteret mange ressourcer til ældreområdet

er ældreområdet blev løftet med godt to milliard kroner til sammenligning

altså tale om et mageløst hykleri fra socialdemokratiets og sfs side når de gør den her diskussion til et spørgsmål om ressourcer

kommunerne bruger mere end fem og fyrre milliard kroner på ældreområdet det er et stort beløb og heldigvis

er tilfredsheden med den service de ældre modtager meget høj når man laver brugertilfredshedsundersøgelser svarer firs til fem og halvfems procent af de ældre at de er tilfredse med den service de modtager alt efter område

er der ting som kan blive bedre der er kommuner som prioriterer forskelligt nogle vil prioritere skoler

plejehjem eller omvendt sådan er det i sagens natur

forskelligt og ikke alle kommuner er lige gode til at udnytte ressourcerne effektivt det gode ved kommunalt selvstyre er at kommunerne kan lære af hinanden kommunerne har frihed til at gøre tingene på forskellige måder det er godt det giver mulighed for at lokal viden kan komme i spil når det er sagt skal vi selvfølgelig sikre os at de målrettede ressourcer vi afsætter

bliver brugt på det de rent faktisk er afsat til

alliance gik forrest i kampen for minusvækst det var en beskrivelse af tiden op til sidste valg

skyldes at dansk folkeparti har hevet i den rigtige retning jeg er egentlig bare interesseret i at høre hvad liberal

til valg på denne gang vil det være et krav om minusvækst i den offentlige sektor eller nulvækst eller det niveau vi er på i dag eller måske det tror jeg ikke men det kunne man håbe

at hver gang den offentlige sektor bruger

kan den offentlige sektor i stedet for godt bruge ni og halvfems kr fordi der er et potentiale for at effektivisere

skyldes at den regering som fru astrid krag var en del af nedsatte produktivitetskommissionen som konkluderede at hvis de dårligste kommuner kan lære af de bedste kommuner

socialdemokratiet har jo den fejlopfattelse at det vi skal diskutere er hvad der kommer ind i den offentlige sektor når det vi burde diskutere er hvad der kommer ud

det der betyder noget for borgerne det er ikke om man øger de offentlige udgifter eller forbrug med et par promille det er hvad det er for en service man får i den anden ende og når

mener vi man bør udnytte det men det er det sværeste det nemmeste er at stå og love flere penge

godt klar over men det sværeste er nogle gange det man bør gøre i stedet for at springe over hvor gærdet er lavest som socialdemokratiet gør tak

valg på minusvækst rapporten her fra

ældre sagen og fra vive viser jo at det bliver rigtig svært at blive visiteret til ældrepleje og nogle der simpelt hen ikke får den hjælp som de selv synes de har behov for

ikke kunne blive visiteret til en plejehjemsplads så længe han var i stand til

så når nu liberal alliance er så optaget af at dele skattelettelser ud så man ligefrem også har

eller tre af lokalerne til gavn for nogle af de ældre som faktisk har brug for den her hjælp eller mener liberal alliance simpelt hen ikke det er rigtigt at der er ældre i dag der ikke får den hjælp som de skal have

det her ensidige fokus på hvor mange penge man bruger er forfejlet det er forfejlet det der bør være fokus på

hvad der kommer ud i den anden ende hvad det er for en service der opleves og vi har masser af viden

lavede for nogle år siden en rapport

danmark var et af de lande hvor der blev viseret mest altså at vi nok på nogle områder havde en lidt

lempelig visitation er nok blevet strammet op og det kan være meget fornuftigt og så synes jeg at hvis man spørger borgere om hvad

kan behovet jo også blive

uendeligt det betyder ikke at der ikke kan findes borgere som ikke bliver behandlet godt nok

kan behovet også blive meget meget stort og

gør sig i forhold til økonomi i ældreplejen og sådan men det vive rapporten forholder sig til

og jo præcis den oplevede virkelighed

har borgere som oplever at selv om de har behov for hjælp også ud fra nogle objektive kriterier de er ikke selvhjulpne de har en forventning om at her skal vi kunne træde til med hjælp får de

eget tydelige sprog det er blevet væsentlig sværere at få hjemmehjælp og det er jo ikke et spørgsmål om

er jo et generelt billede af hvordan status er i ældreplejen i danmark

om det virkelig er opfattelsen at det her

er nogle kommuner som ikke gør det ordentlig og hvis det er det hvorfor vi så ikke

det generelle billede viser jo at der er

det område det er jo helt almindelig logik der hvor logikken

man antager at den sidste ældre der kommer ind koster det samme som den første ældre det er

ikke rigtigt det tager det demografiske træk ikke højde for det tager ikke højde for stordriftsfordele tager ikke højde for

en bedre behandling for færre ressourcer

ti tusindvis af ældre

nogle der får en dårlig behandling af kommunen det kan man

ældre som aldrig vil synes at det er godt nok og at der altid

kan lære af hinanden at tingene kan gøres bedre og mere effektivt mange steder vil jeg holde fast i fordi det er der god evidens for er rigtigt

tak det er hjerteskærende at vi hører om så mange ældre i danmark der lever ensomme liv og

en følelse af meningsløshed og hjælpeløshed det er trist at der er ældre medicinske patienter der sendes frem og tilbage mellem kommuner og hospitaler

med de individuelle behov de har først og fremmest tak for at indkalde til forespørgselsdebatten i dag ældre skal kunne gå deres alderdom trygt i møde og derfor er det vigtigt at vi diskuterer det her i folketingssalen hver ottende ældre over fire og halvfjerds år har en dårlig mental sundhed i alternativet anerkender vi den demografiske udfordring som kommunerne står over for med et stigende antal ældre vi anerkender at det er en stor udfordring for kommunerne at udgifterne til ældreområdet stiger og vi anerkender at kommunerne derfor i mange tilfælde i praksis tager pengene fra andre områder for eksempel fra daginstitutioner og folkeskoler det er problematisk og det er derfor fornuftigt og vigtigt at se på hvordan kommunerne kan kompenseres kompenseres for de

er trist og forkert at ni og tyve procent af de allersvageste ældre med to eller flere funktionsnedsættelser står helt uden hjælp som rapporten fra vive viser i alternativet mener vi at der samtidig skal ske en kulturændring

meget mere fokus på det sociale element hvis trivslen skal forbedres skal der være et klart fokus på det sociale element i de aktiviteter man tilbyder de ældre det er også en af konklusionerne i et litteraturstudie som aarhus universitet har lavet for sundhedsstyrelsen ud over at livskvaliteten bliver bedre hos ældre der trives fordi man fokuserer på det sociale i aktiviteterne kan god mental sundhed også være med til at beskytte mod fysisk og psykisk sygdom derfor er der behov for at sætte fokus på ældre borgeres trivsel

får et godt og selvstændigt liv i flere år og det er jo selvfølgelig et kæmpe plus så

også tænke nyt jeg hørte om projektet elderlearn i går

hjælper tre og halvtreds årige massoumeh tror jeg hun hedder med at lære dansk det er et eksempel på at man på den måde kan skabe indhold i ældre menneskers liv

tilværelsen for annelise på tre og firs år vi skal have flere

ældrepleje og vi skal have en kultur hvor det

om det sociale og om at have mening i ens liv

for rengøring og madlavning

at man ikke er i stand til for eksempel at gå omkring i hjemmet

vaske sig tage tøj af og på det

det er helt uacceptabelt at vi får et a og et b hold hvor de rigeste kan købe sig til hjælp

det er vores alle sammens ansvar for

økonomi alt afhængig af om at vi taler om brønderslev

hørsholm eller hvor det kan være der er kommuner der år efter år helt ufrivilligt oplever minusvækst så vi kan ikke bare give

vi skal afsætte flere midler til ældreområdet og så skal vi begynde at tænke det helt nyt hvor vi skaber meningsfuldhed i ældre menneskers liv så de på den måde får øget deres livskvalitet og deres trivsel

at indkalde til den her hasteforespørgsel om den forringede visitation til ældreplejen demografi er nok det mest anvendte ord i diverse debatter om ældrepleje og det gælder også debatten i dag oversat til hverdagslogik handler det jo om at den nuværende generation af ældre bare tæller rigtig mange borgere

fyrrerne som nu er nået til eller nærmer sig firs år altså

de fleste af dem har haft et hårdt arbejdsliv hvor fysisk nedslidning har sat sine spor men de har også levet i en tid hvor den medicinske udvikling er gået stærkt og det har de både bidraget til og nydt godt af pensionsordningerne blev først opfundet midt i deres arbejdsliv

er det også så som så med det fede pensionsliv

den hjælp som vores forældre skulle modtage bliver mere og mere skrabet vi har derfor også rigtig mange stressede pårørende som har ualmindelig svært ved at få enderne til at nå sammen når de både skal hjælpe med syge børnebørn og syge forældre derfor finansminister nytter det heller ikke noget med en politik

politisk ansvar at tage bestik af demografien og befolkningens almene tilstand og indrette samfundet derefter når to ældre har brug for hjælp har kommunerne kun kompenseret for den ene

og kort og godt at flere ældre skal deles

dertil at hverdagen i ældreplejen ofte er kaotisk fordi kommunerne ikke får ansat personale nok frygten for at overskride budgetter og dermed risikere

mange til at ansætte for få og supplere med løse vikarer derfor får regeringen også ualmindelig svært ved at nå målet om

forebygge indlæggelser af de borgere som er i kontakt med ældreplejen for tid

alt fra begyndende lungebetændelse til urinvejsinfektion

fodsår og den slags og kendskabet til borgeren er

hvis man skal have en chance for at vurdere den almene tilstand ældre drømmer ikke om at blive afhængig af hjælp

at liberal alliances ordfører mener ingen synes at det er fedt at have en hel masse mennesker rendende rundtomkring i hjemmet

fremhæve et par gode væsentlige sf forslag nemlig at sikre kommunerne kompensation for det stigende antal ældre

kommunerne mulighed for at tilrettelægge arbejdet så borgerne primært møder kendte medarbejdere for det der kan syne dyrt på den korte bane

vidt omkring i forskellige afskygninger

i det danske folkestyre at vi i folketinget stiller nogle økonomiske rammer til rådighed enten gennem kommuneaftaler eller gennem finanslove og så er det ude decentralt i kommunerne at man udmønter de her rammer i den konkrete ældrepleje sagen er at da

i to tusind og elleve var der aftalt et niveau for kommunale serviceudgifter i to tusind og tolv da man så forlod regeringskontorerne igen i

man aftalt servicerammer der var tre milliard mindre end dem man overtog altså på de aftalte niveauer var med tre milliard

forskel mellem de to regeringsperioder at man reducerede i de aftalte

regering brugte flere penge på velfærd det man aftalte var

man aftalte sådan set også dengang med budgetloven gennemført af den regering som sf var en del af

nu kalder hårde økonomiske konsekvenser hvis den

det er rigtigt at der konsekvenser hvis man overskrider rammerne for

kan se tilbage i nullerne og i øvrigt også tilbage halvfemserne at dansk økonomi risikerer at blive overophedet hvis

udviklingen i den offentlige sektor

om jeg tror på at der vil være flere ældre der er raske og rørige

flere ældre der vil være aktive blandt andet på arbejdsmarkedet

i øjnene at de flere ældre og den længere

tidspunkt betyder at vi alle sammen får brug for noget hjælp og assistance jeg tror så personligt på at når jeg bliver gammel hvis jeg bliver gammel så vil jeg hellere have

i stand til at klare mig selv altså en rehabiliterende hjælp end jeg vil have en hjælp

nogle kommer og løser en opgave for mig jeg vil hellere have at der med teknologiske værktøjer bliver givet mulighed for at jeg kan tilrettelægge min hverdag nemmest muligt i stedet for at jeg skal have hjælp til at komme ud af sengen til at klare mine toiletbesøg

jeg tror på at den udvikling vi har set de sidste årtier inden for ældreområdet

i de kommende år hvor vi netop

flere serviceværktøjer teknologiske redskaber og andet der gør at den praktiske hjælp kan leveres mere effektivt

ikke sagt bare for at undgå

men jeg tror det er lidt for mekanisk at tro på at vi

kigge i bakspejlet og se hvad fortiden har bragt os af udgifter

skal ske i fremtiden jeg tror vi skal kigge ud af forruden og se på hvad

halvfems kommuner

medarbejdere der med deres kreativitet og indsats leverer en supergod kvalitet til rigtig mange ældre hver dag

som vi synes de har fortjent

afslutning på debatten rose alle de medarbejdere i den

når vi det inden vi lukker for hasteforespørgslen klokken femten den første til

ofte er det jo mod alle odds fordi de oplever

færre kollegaer på plejehjemmene de seneste år og de oplever at

gå hurtigere og at de skal nå flere ældre i den udkørende hjemmepleje

til valg på at man kan effektivisere den

vi jo tilbage ved den gamle diskussion om minusvækst

og man er uenig i regeringen og dansk

jeg bare høre finansministeren hvad han mener niveauet skal være for

skal jeg gerne som kandidat for mit parti fortælle hvad jeg

området men i dag står jeg på talerstolen som finansminister og vi mener der skal være en moderat vækst i

vi mener det er rigtigt at der hver eneste år bliver lagt en lille smule til det som vi bruger på velfærdsydelserne i danmark men jeg mener først og fremmest at

vi også kigger på de penge vi bruger i forvejen

vi bruger i forvejen og synes at vi bruger nogle af pengene forkert blot for at gentage det

er glad for at vi har fået styr på tilstrømningen af flygtninge og familiesammenførte der betyder at vi har kunnet flytte mere end fire milliard

i bruttoudgifter ud af omkostningerne ved familiesammenførte og flygtninge og så over på andre opgaver blandt andet på velfærdsydelser i danmark

råd til så at kompensere borgerne er jo også et

kommunerne gør det rigtig godt men uanset hvem der har gjort hvad

er noget der ikke fungerer så har vi vel et fælles ansvar for at gøre noget ved det så hvis budgetloven nu resulterer i en uhensigtsmæssig adfærd for eksempel at man ikke kan ansætte mere end fem og halvfjerds procent af det faste personale

et styrbart område det er et ustyrbart område og det betyder altså at

og så kaotisk en hverdag hvis nu det her system ikke viser sig at være holdbart har vi så ikke en forpligtelse til at gøre noget ved det og så selvfølgelig også sørge for at der trods alt er penge nok til at tage sig af flere og flere borgere der får brug for hjælp

ligget i finansministeriet det sidste år har gjort at vi har haft så mange bolde i luften at vi ikke er nået i mål med at lave

anden grund altid lander ovre i finansministeriet

besluttet her for nylig at udsætte

for at drøfte i god ro og orden inden folketingets deadline for fremsættelse af lovforslag

budgetloven for eksempel fremmer det man kalder benzinafbrænding at man for at bruge budgettet bare brænder det af sidst på året

problem hvis det fremmer at man ikke kan ansætte fast personale men må klare sig med vikarer så er det

men man skal huske at holde de problemer budgetloven giver

et problem med et massivt overforbrug vi så op gennem nullerne et

de første år af tierne og et overforbrug i nitten halvfemserne der var endnu større det er vi kommet ud af netop fordi budgetloven sætter nogle stramme rammer og det giver os også en god position

kig i bakspejlet det er jo et billede

den indsats der har været leveret helt øjensynligt ikke har været god nok

er et efterslæb i ældreplejen at der er brug for at tilføre flere midler bare for at komme op på det tidligere niveau er

øge den offentlige vækst så vi kan opnå det efterslæb

for at kunne give en højere

vi mener sådan set at skatten skal holdes i ro og at danskerne gerne må beholde

være råd til en god velfærd derfor er det vi har sagt at

også være fremadrettet vi siger i vedtagelsen som herre jeppe jakobsen

læste op på vegne af regeringspartierne og dansk folkeparti at vi gerne vil målrette

vi snakker om kommuneaftaler og kommuneøkonomiaftaler fremadrettet derfor er vi villige til at investere noget mere i at sikre at der kommer penge ud til det her område

kvalitetsindikatorer der siger noget om hvad der er god kvalitet for den ældre der siger noget om hvorvidt det vi leverer rent faktisk også er pengene værd det kan ikke være et mål i sig selv at det er dyrt

et mål i sig selv at lægge flere penge ind hvis der ikke er behov for det men som jeg nævnte i min ordførertale

ministeren om helt uacceptabelt at vi er i gang med at få et a og et b hold hvor

teksten her om at indskærpe over for kommunen og ministeren

det her med at målrette ved

økonomiaftaler og forhandlingerne der jeg

ministeren og regeringen eller

venstre lægge flere penge ind i området eller handler det her bare om

de problemer vi har er ældres sundhed i forhold til hvad det

er bygget op vi prøver jo i øjeblikket at forhandle og det ved fru pernille schnoor ganske glimrende om en sundhedsreform hvori en af ideerne netop er at hjælpe den ældre patient noget bedre igennem

er der lagt op til at når vi laver kommuneaftalerne lægger vi også vægt på ikke bare at give kommunerne flere penge men også hvad de skal bruge dem til ikke fordi

bliver nødt til at lægge vægt på noget for at få det fremmet ude i kommunerne det har vi valgt at gøre eksempelvis i aftalen med danske regioner hvor vi valgte at prioritere psykiatri målrettet jeg tror også på at når man skal lave økonomiaftalen for

tyve skal man målrettet prioritere nogle midler til at styrke ældreområdet ude i kommunerne jeg er klar til at bruge nogle flere penge regeringen er klar til at bruge nogle flere penge det er spørgsmålet om hvordan vi ikke bare

penge men også bruger de penge der er klogt

en ordentlig og værdig ældrepleje tydeligvis ligger alle folketingets partier på sinde selv liberal alliances ordfører anerkendte at flere ældre kræver flere penge og så er vi jo faktisk nået et ret godt stykke ad vejen synes jeg

regeringspartierne for samarbejdet om

vedtagelse vi har som jo tydeligt siger at der er behov for at bruge flere penge på ældreområdet

herre peter kofod under nummer en opførte spørgsmål s seks hundrede og tre og tyve til justitsministeren udgår efter ønske fra spørgeren jeg skal samtidig meddele at det af herre mikkel dencker under nummer syv opførte spørgsmål s fem hundrede og tredive til energi forsynings og klimaministeren udgår efter ønske fra spørgeren jeg skal endvidere meddele at de af herre henning hyllested under nummer fjorten og to og tyve opførte spørgsmål s seks hundrede og atten og s seks hundrede og sytten til henholdsvis skatteministeren og transport bygnings og boligministeren udgår efter ønske fra spørgeren jeg skal endelig meddele at der er kommet ny medspørger fru lea wermelin socialdemokratiet på spørgsmål nummer femten det er s seks hundrede og en og tyve til skatteministeren i stedet for

ministeren at regeringsgrundlagets forslag til skattenedsættelser fortsat er dækkende for regeringens politik

er rigtig mange steder altså det er jo stadig væk dækkende

til så lav en skat som mulig det er jo stadig væk dækkende at

bliver billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed det er stadig væk dækkende at vi gerne vil have afviklet pso afgiften det er stadig væk dækkende at vi gerne vil rydde op i punktafgifterne

meget bredt spørgsmål jeg mener sådan set at

regeringsgrundlaget langt hen ad vejen er dækkende der er dog nogle ting som

eksempelvis ville vi fremlægge et forslag i

lo arbejder en langt større

mere attraktivt at tage arbejde eller opkvalificere sig

i danmark så det ville have været med til at gøre dansk økonomi stærkere

vi heldigvis noget andet eller måske det samme bare i et mindre omfang vi gennemførte en sænkelse af skatten på de laveste indkomster i

egen pension så vi sikrer at det altid kan betale sig at spare op til sin egen pension og det er to utrolig vigtige ting at det kan betale sig at arbejde

begge dele sker og at danskerne generelt får

holdbar måde derfor synes jeg at regeringsgrundlagets ord om skattelettelser

det var den overordnede redegørelse men hvis vi så snævrer det lidt ind så er vi henne ved det punkt på

rigtig nok var en del af jobreform

regeringen ønsker at reducere marginalskatten og at topskatten skal spille en langt mindre rolle end i dag fordi den koster vækst og beskæftigelse det er formuleringen i

er regeringens holdning for nu har finansministeren fortalt lidt om hvad

er sket historisk i den sidste valgperiode men jeg

tror da der er mange der godt vil vide

stadig væk er regeringens politik fordi der jo kommer

forskellige politiske meldinger fra regeringspartierne som som vi har behov for at finde hoved og hale i men men altså vi må jo tage som udgangspunkt at

faktisk er regeringens holdning at man gerne så at topskatten blev reduceret

betale topskat altså at topskattegrænsen skulle forhøjes betydeligt

mener finansministeren stadig at det er dækkende for hvad der er regerings politik altså hvis

det her jobreform to forslag kom

faktisk stadig væk være regeringens holdning at man skulle

den skattereform der blev vedtaget

en skattereform hvor en socialdemokratisk ledet regering gradvis hævede grænsen for topskat

faktisk har man

to tusind og nitten er firehundrede og tredstusind danskere der betaler topskat altså hvis jeg måtte klappe i folketingssalen ville jeg nærmest klappe af den skattereform som blev gennemført under

nok kun havde det indhold den havde fordi venstre gik ind og forhandlede om den og blandt andet fik løftet grænsen for topskat

inde i billedet at det var meningen

vi har gjort tilstrækkeligt og det er som om

af aftaler på det tidspunkt regeringen overtog regeringsmagten men siden hen fremlagde man jo nye forslag til nye nedsættelser af topskatten som det fremgår af regeringsgrundlaget og som det fremgik af forslaget der blev lagt frem er de stadig dækkende for regeringens politik vil man

generelle politiske muntre hjørne og og det venskabelige drilleri

er enig med den ene eller den anden af mine kollegaer når regeringens politik på det område

er ganske klar vi ønsker en lavere skat for danskerne vi har ikke nogen aktuelle planer om

ændre indkomstskatten for nærværende vi har gennemført vores skattepolitik i forhold til indkomstskatten vi har sænket det for de laveste indkomster vi har øget fradraget på pensionsopsparingen og vi har sikret at det kan betale sig at gå fra dagpenge til at komme i arbejde

topskatten en hævelse af topskattegrænsen subsidiært i næste valgperiode

og enhedslisten går til valg på at

men lad nu det ligge den her gang

gøre andet end det der står i regeringsgrundlaget

regeringsgrundlaget der er vores udgangspunkt som regering og i regeringsgrundlaget mener vi at markant færre danskere skal betale topskat

til at ske det kommer til at ske at færre danskere betaler topskat fordi vi gradvis hæver grænsen for hvornår man betaler topskat vi har ikke nogen aktuelle planer om at komme med nye tiltag på indkomstskatteområdet jeg er glad for at vi har sænket afgifter for

skaffet danskerne billigere biler vi har skaffet sikkerhed omkring boligbeskatningen og vi har sat skatten ned for virksomheder og ikke mindst for folk der går på arbejde og tjener

at skabe værdi i det her samfund derfor har vi en skattepolitik som jeg står på mål for og

står i regeringsgrundlaget men ikke de ting

som den samlede vlak regering

at vi aftalte at lempe topskatten og det har vi da ikke tænkt os at rulle tilbage

det ville have gjort at endnu flere hurtigere var kommet fri af at betale topskat jeg synes egentlig det er rimeligt

en læge læge eller

ved at grænsen for topskat bliver sat op og det bliver den i de kommende år det er den blevet frem til to tusind

gøre frem til to tusind og to og tyve med den politik vi vedtog

længere være sin egen politik bekendt

til at det er en udrulning af tidligere regeringers politik essensen af det der er i regeringsgrundlaget er at man ville have topskatten markant sat ned

det siden hen med konkrete tiltag ud over det der allerede lå der inden man kom til og det må man jo stå til regnskab for

regeringens politik det mener man fortsat må man forstå på finansministeren han kan bare ikke rigtig få ordene

på det spørgsmål på det allerførste indlæg der kom altså jeg fortalte om vores politik

og også at vi har erkendt at den politik der står i regeringsgrundlaget på det her punkt kunne vi ikke gennemføre og hvad vi så har gennemført i stedet for

fulgt med er intelligente nok til at opfatte det første gang og derfor

så svaret på andre dele af spørgsmålene efterfølgende

gerne repetere det en gang til vi havde ønsket at lave en større lempelse af topskatten

til gengæld har vi gennemført en lempelse af skatten i bunden og en lempelse af skatten for dem der sparer op til deres egen pension sådan at det altid kan betale sig at arbejde og altid kan betale sig at spare

vi fortsætter med spørgsmål til finansministeren og det næste spørgsmål er s seks hundrede og syv og tyve

er rejst af herre benny engelbrecht socialdemokratiet

det er en pligtsag for en borgerlig regering at sænke skattetrykket

jeg enig med skatteministeren der er dog nogle ting omkring skattetrykket der

dårligt middel til at måle hvilken skattepolitik man fører eksempelvis

komme rigtig mange penge ind i statskassen i aktieavancebeskatning

kunne stige selv om man satte skatterne

politisk besluttet så mener jeg da at det er en borgerlig regerings opgave at sænke skatter og afgifter i danmark især i

sagde ved valget i to tusind

ville gå til valg på nemlig et skattestop

der er vækst i samfundet gør forholdet mellem skatteindtægter og bruttonationalprodukt at

så medmindre man har et ønske om at sætte skatterne op

for at danskerne skal af med endnu flere penge til det offentlige

grund af skattestoppet har kunnet se at skattetrykket i danmark langsomt har været faldende

jeg snakkede om tidligere men gradvis sådan at vi i dag står i den situation at danmark ikke længere er verdens højest beskattede land

overtaget positionen for mens danmark har haft et

har frankrig haft en klar stigning

jeg har ikke noget ønske om at danskerne skal tilbage til den førsteplads det er måske et verdensmesterskab jeg

derfor er det min indstilling lidt ligesom skatteministeren har

at det vil være godt hvis vi kan sænke skattetrykket for det betyder at danskerne kan beholde nogle

danske skattetryk skal ned på fyrre procent det kunne

regeringen men men det kan vi lige vende tilbage til nu har

væsentligt er at huske på og minde os selv om

til stadighed kræver en vis opmærksomhed hvis vi skal kunne følge med den demografiske udvikling der er

med det antal flere børn og det antal flere

har den nuværende regerings økonomiske politik jo ført det med sig at for hver gang der kommer to nye plejekrævende pensionister til

har regeringen afsat ressourcer til den ene det betyder jo at vi gradvis over tid vil opleve en udhuling af den offentlige velfærd samtidig med at det

er den nuværende regerings økonomiske politik som vi

så kan ministeren forstå hvis der sidder borgere i det ganske danske land som har den klare opfattelse

en skatteskrue i nedadgående retning som

det er en lettelse af skatterne der blandt andet kommer ved

end ethundrede og enogtredstusind danskere

i danmark fået et arbejde på det private arbejdsmarked

vækst i antallet af ansatte i den offentlige sektor

gøre at vi både reducerer udgifterne og øger indtægterne og det er med til at gøre at vi både kan sænke skatter og afgifter og samtidig

ikke nødvendigvis er sådan at det er tilstrækkeligt til at følge med den efterspørgsel der er når der kommer halvtredstusind flere patienter i sundhedsvæsenet og at den samme periode ansættes fire medarbejdere mere i hele landet så er det jo ikke fordi

det betyder at medarbejderne har bedre tid så betyder det faktisk at medarbejderne løber langt langt stærkere så så det er jo en sandhed med modifikationer at der skulle følge

under integrationsministeren for at tage imod antallet af flygtninge og familiesammenførte der kommer til

man har folk ansat under sundhedsministeren eller ældreministeren

sig af de svage i samfundet

milliard kroner fra toppunktet til det niveau vi har her i to tusind og nitten det er fire milliard

vi bruger pengene på ældre på syge end

en dokumentar i mandags viste i hvert fald nogle steder er hårdt ramt

og så samtidig have en regering som i de selv samme dage melder ud at man fejrer skattelettelser med pokaler og at man drømmer om et skattetryk på fyrre procent

er det jo interessant for danskerne i dag at vide hvad

man har planer om at gøre fremadrettet og derfor er det jo det spørgsmålet handler om hvor er finansministeren henne

halvtredstusind flere børn frem fem og tyve det er rigtig mange

spørgsmål om at man flytter rundt på direkte og indirekte skatter så kan man flytte

man vil så skattetrykket er for mig at se som jeg

i starten et rigtig dårligt middel jeg ønsker at danskerne får

at beholde nogle flere af deres egne penge til sig selv ja men jeg ønsker samtidig at vi har penge til velfærd inklusive børneområdet ældreområdet sundhedsområdet og grunden til at vi kan gøre begge dele

folk fra overførselsindkomst og ind på arbejdsmarkedet

sparer vi udgifter samtidig med at vi får skatteindtægter men vigtigst af alt

tidligere ikke havde noget at stå op til om morgenen

indhold i deres liv de får et arbejdsfællesskab

lov til at bruge deres ressourcer og deres kompetencer og derfor er det regeringen har gjort jo hvor vi gennem forskellige tiltag har øget arbejdsudbuddet og øget arbejdsindsatsen vi har fået mere

ansat i den private sektor siden to tusind og femten det giver en stærkere økonomi det giver færre udgifter

udviklende øjeblikke hele dagen igennem med kompetente voksne

det åbenbart ikke har nogen konsekvenser at man drømmer om at få lavere

parti sad i regering fra to tusind og tolv et budget som min regering var med til at lave faldt rammen for kommunale serviceudgifter med tre en halv milliard

fra to tusind og femten til i dag har vi øget servicerammen med to milliard kroner

tilkendegivelser af at det ifølge hans overbevisning er en pligtsag for en borgerlig regering at sænke skattetrykket det

klar melding også til borgerne i en situation hvor de skal til stemmeurnerne om kort tid dermed

til de basale velfærdsydelser derfor mener

en god start på livet jeg mener ikke

i beskæftigelse dansk økonomi er stærkere i dag fordi vi har fået flere i arbejde fordi vi har sørget for at danske

og fordi vi har færre på offentlig forsørgelse det giver mulighed for

inden for en økonomisk holdbar ramme det giver mulighed for at vi

have lavere

er rejst af fru ane halsboe jørgensen og også her er der en medspørger

er ministeren uenig i justitsministers udsagn i børsen den femogtyvende februar to tusind og nitten om at topskatten er en misundelsesskat og er ministeren endvidere uenig i det nuværende regeringsgrundlag som i overensstemmelse med justitsministerens udtalelser fastslår at regeringen arbejder for at færre betaler

er bilafgifterne en misundelsesskat fordi det er en progressiv skat der gør at de dyreste biler bliver beskattet hårdere er aktieavancebeskatningen aktieindkomstskatten en misundelsesskat topskatten er en skat der gør at de bredeste skuldre i danmark er med til at bære de største byrder

lægger man dem på skuldre der er brede nok til at bære en sådan byrde eller skulle lidt færre betale topskat jeg mener faktisk lidt færre skulle betale topskat

regering fik venstre den daværende regering med til at vi skulle hæve grænsen

så lang en indfasningstid er der som regel med skattereformer

er hele indfasningen ikke på plads endnu så både i år i

til sidste år næste år året efter og året efter igen vil man have en forhøjelse af grænsen for topskat der gør at færre danskere

til at betale topskat det er helt i overensstemmelse med det der står i regeringsgrundlaget det synes jeg er glimrende

hvorfor er det så i orden at færre betaler topskat

dem der i øjeblikket betaler topskat men fremover vil slippe for det

arbejdsmarkedets kernetropper det er folk med mellemlange uddannelser eller det er folk der har taget et ekstra ansvar det

skiftende arbejdstider det er borebisser eller folk der rejser rundt i verden og sætter vindmølletårne op der er med til at sørge for

i dag bliver ramt af topskatten og det synes jeg ikke er rimeligt jeg synes at topskatten skal ramme nogle færre mennesker ministerlønninger og tilsvarende det synes jeg er helt rimeligt men ikke de lønninger den rammer i dag derfor er

hvor den er og hvor høj den er osv men det i det hele taget at

have en finansminister der tør sige at det er okay at de bredeste skuldre bærer mest og at det her ikke bare er én lang

det handler om at tingene skal hænge sammen og at dem der har mest også godt må bidrage mere så tak

de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder det synes jeg

nogle har så ment at byrderne har været for tunge eller at

nogle af skuldrene har været for smalle til at bære så tunge byrder

og sådan har vi danset rundt men det ændrer ikke grundlæggende ved at for mig at se

skal et skattesystem have en solidarisk finansiering ved

tjener mest også betaler mest

nuancerne i grænser og procentsatser

vi kan se frem til i de kommende år er jo at der er en del at bære hvis vi gerne vil sikre tid til nærvær

er det jo også en interessant diskussion at have lige præcis i de her år

der skal være flere penge der går i folks egne lommer frem for at bære den opgave det er at sikre tid og nærvær i hverdagen

vi har haft med at få flere i beskæftigelse

danskerne beholde nogle flere penge til sig selv det vi blandt andet ved at sænke elafgiften vi gør det ved at sænke afgifterne på biler vi gør det med den nye boligbeskatningsaftale vi gør det ved at sænke

er en bred vifte af initiativer der gør at danskerne kan beholde lidt mere til sig selv men samtidig

råd til at vi fra nu af og frem til to tusind og fem og tyve har et råderum på syv og tyve

en reserve der skal tages stilling til år for år

justitsministeren foreslår

altså hvis der var flertal for det

egen regering tidligere har foreslået i den her valgperiode som man ikke kom igennem med

på trods af de mange initiativer vi har taget vil være omkring femogtyvetusind danskere måske op til niogtyvetusind danskere

gevinsten ved at komme i beskæftigelse er mindre en to tusind kroner om måneden jeg synes

det er en uskik i et samfund at gevinsten ved at gå fra at være offentligt forsørget til at være på arbejdsmarkedet

aftale vi lavede med dansk

sænker antallet så er der stadig

at komme i arbejde ikke giver særlig meget ekstra

altså rent holdningsmæssigt

noget at holde sig i gang og så videre men økonomisk skal der også være en gulerod så hvis jeg havde et råderum og et flertal bag mig lige nu

hvor han siger ja hvis der var flertal for det

politisk ideologisk mener finansministeren det vil være godt at de bredeste skuldre bærer et lidt mindre tungt læs end i dag og resten af svaret er så en total gentagelse af hvad der skete forud for sidste valgkamp hvor venstre også sagde nej det handler ikke så meget

nogle andre grupper vi fokuserer på

venstre nu i regering at nedsætte topskatten markant

en vigtig oplysning til borgerne derude

valg inden så længe det er nøjagtig det samme man siger det ikke så højt

velfærdssamfund vi har i dag og sænke skatter

næsten ikke nævne nogen skatter jeg ikke gerne ville sænke altså

indkomstskat rentebeskatning

jeg ikke gerne ville sænke hvis det var muligt alligevel at opretholde det samfund vi har i dag sagen er

topskatten det håber jeg

ikke noget at kernetropperne på arbejdsmarkedet fik lov til at beholde lidt mere til sig selv

og det er et spørgsmål om hvor man gerne vil give folk flere penge mellem hænderne hvis man har mulighed for det

den opgang jeg så personligt gerne

regeringen gør det diametralt modsatte jeg så også gerne at vi når vi har udsigt til rigtig mange flere børn syge og ældre

for indkomstskatten er at gevinsten for at komme i arbejde er for lille jeg ville gerne have at vi havde skabt et større incitament

dengang vi fremlagde vores politik i to tusind og sytten var faktisk en større lettelse af lige præcis beskatningen

laveste indkomster det kunne vi så ikke blive enige om at prioritere midler til og derfor nedjusterede vi den del i den aftale vi lavede med

det der er vores kendetegn er jo at vi sikrer at det både kan betale sig

spørgsmålsrækken og vi er nået til spørgsmål fem som er til udlændinge og integrationsministeren og det er

nægtet forlængelse af en eksisterende opholdstilladelse kan fortsætte med at blive boende i kommunen og deres børn kan blive ved med at gå i eksempelvis en almindelig folkeskole og vil ministeren ændre på gældende love og regler så de pågældende udlændinge overføres til et udrejsecenter indtil de kan hjemsendes i overensstemmelse med myndighedernes

og børn som har fået inddraget deres opholdstilladelse eller som har fået afslag på forlængelse af eksisterende opholdstilladelser

med andre ord sager der er endelige og

hvor de mennesker det handler om derfor heller ikke længere har lovligt ophold her i danmark først og

rigtig mange muligheder i den her slags sager i forhold til hvilke forløb de får

retsstillingen afhænger blandt andet af om der er tale om en asyl eller en familiesammenføringssag om der er tale om en endelig afgørelse og om nogle af familiemedlemmerne eventuelt efterfølgende

har fået endeligt afslag på sin opholdstilladelse eller har fået endeligt afslag på forlængelse så skal man

jo vigtigt at understrege at så opholder man sig ulovligt i danmark og så har man

arbejde eller modtage for

sociale ydelser det er jo

så efterfølgende politiets

handler om rent faktisk medvirker til udrejsen eller ej er det sådan at familien ikke medvirker til udrejsen

udlændingestyrelsen pålægge familien at tage ophold på et udrejsecenter vi har altså med andre ord allerede regler om opholdspligt hvis en familie ikke længere opholder sig

ikke udrejser frivilligt og derfor

giver det da anledning til at vi er opmærksom på om forløbene frem mod og for den sags

man har fået nægtet forlængelse af sin opholdstilladelse familien har fået nægtet forlængelse af sin opholdstilladelse og så har man så søgt asyl

ude i kommunen og man må antage at der er nogle der så

modtage offentlige ydelser fra

i den situation vil ministeren så mene at der er behov for at man siger at de skal tage ophold på et center gerne et udrejsecenter eller et asylcenter

også mene at der er behov for at understrege at undervisning ikke skal finde sted ude i en kommunal skole

skal finde sted på et udrejsecenter eller et asylcenter og skal handle om hvordan man ruster dem til at vende tilbage til deres hjemland når nu myndighederne rent faktisk

er der ligesom et sæt regler og hvis man ikke medvirker er

andet sæt regler blandt andet jo også for hvor man skal bo men

jeg må sige at med de nye muligheder der er for at inddrage og også de flere inddragelser som vi kommer til at se tror jeg at tiden er kommet til at

er behov for at sætte i værk fordi det også omhandler undervisning og givetvis også regler og lovgivning fra andre ministeriers

ministeren i dag har en holdning til om det er hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt at selv om man har fået inddraget sin opholdstilladelse eller nægtet forlængelse af opholdstilladelse

kan man faktisk blive boende i en kommune og man kan gå i skole ude

er det efter ministerens opfattelse ikke mere hensigtsmæssigt hvis det

udsendelsesregime som vi nu en gang har her i danmark og derfor tror jeg at vi har behov for at kigge på det men det er også fuldstændig korrekt som herre martin henriksen siger at det her ikke alene er i mit ministerium det er i virkeligheden

tværministerielt som som herre martin henriksen også

at det at det er helt afgørende at vi også har de muligheder for at få udsendt de her mennesker

mennesker skal udsendes og kan udsendes

jo godt at vi så kan være enige om at vi skal finde en lovgivning eller nogle regler

blevet enige om i finanslovsaftalen om paradigmeskiftet i hjemsendelsespolitikken

men det kunne også være rart at få et klart svar på om ministeren mener at eksempelvis undervisning hvis der er behov for at børn bliver undervist og det er helt fint med

hvis man vurderer at der behov for at børn får undervisning så skal den undervisning finde sted på et asylcenter eller et udrejsecenter eller i tilknytning dertil og ikke ude i en normal folkeskolen fordi

normal folkeskole risikerer man jo at give familien det indtryk at deres fremtid er i danmark til trods for at myndighederne faktisk

jo ikke det hele der ligger på mit område så der er andre ministerier der skal ind over men jeg tror

ruud koopmans der i en artikel i berlingske fastslår at muslimer er vanskeligere at integrere end andre grupper at intet vestligt land har haft succes med integration af muslimer

er der for mig ingen som helst tvivl om at antallet af ikkevestlige indvandrere hvoraf mange jo er

som er kommet til danmark har en stor betydning for de udfordringer som vi har

det eneste vestlige land der har oplevet

massive udfordringer i forhold til

integrere indvandrere der både kulturelt og uddannelsesmæssigt

vi ikke registrerer borgeres religiøse tilknytning

statistisk om sammenhængen mellem integration

hvordan de borgere der jo netop kommer fra ikkevestlige lande generelt klarer sig i forhold til øvrige grupper

at de kommer med en en muslimsk

er heller ikke et øjebliks tvivl om at nogle af de konkrete integrationsudfordringer som vi har blandt andet skyldes dybt dybt reaktionære holdninger

holdninger om at man for eksempel som kvinde har sin plads i hjemmet og ikke ude i samfundet det kan der siges rigtig meget mere om

ikkevestlige indvandring koster de her tre og tredive milliard kroner

om året så der er

også statistik der underbygger præcis de her

nu har vi jo i årevis også i df

ville være befordrende for den her debat hvis man lige kom et spadestik

fra enhedslisten kom jo med nogle temmelig ubegavede kommentarer hvor hans uvidenhed om islam

vil høre ministerens mening om

jeg synes der er to grundproblemer med hensyn til religionen islam

ene er sharia sporet og det andet er er læren om jihad hellig krig

fylder jo ekstremt meget i den

vesteuropæiske debat og det interessante er at selv om

behandler integrationsspørgsmålet vidt forskelligt alt efter hvilket land

det de samme problemer det er de samme problemer og det synes jeg jo kalder på at årsagen måske slet ikke

hvor hvor forkromet og hvor godt det kan blive men at det faktisk har rod i nogle kulturelle

i islam og den kultur som

der hvor det især halter er den ikkevestlige indvandring og vi ved også at en stor del af den ikkevestlige indvandring kommer fra muslimske lande så ja der er et problem og jeg synes

også fuldstændig enig med herre christian langballe i at man

europæisk land hvor

er også fuldstændig enig med herre christian langballe i

hvordan man griber det her an men ligegyldig hvad

et bevis på at det er helt afgørende at vi vi i fællesskab

men når man ser objektivt

synes jeg bare det virker som om islam og den islamiske kultur er en hæmsko for integrationen og i øvrigt også en hæmsko for udviklingen

at vi får gjort det her bedre før vi så at sige kalder trolden ved navn og så siger hvad der egentlig er det grundlæggende problem

jo ikke folk fra thailand der er vanskelige at integrere og kinesere

er problematisk det koster os tre og tredive milliard kroner om året og dertil er der jo så

om året er meget men der ligger bare en værdimæssig regning der skal betales

næsten ubetalelig

om det her det er jo så også det vi har gjort i fællesskab fordi antal betyder noget og derfor er det også helt afgørende at vi for eksempel har fået nedbragt antallet af asylansøgere

er antallet fra muslimske lande gået dramatisk ned til lige omkring tyve

plusminus fra oppe omkring

i forhold til hele integrationsdebatten og

med islam som bør tages og det bliver vi nødt til hvis det er sådan at

det er umiddelbart konstaterbart at den ikkevestlige indvandring koster tre og tredive milliard

det er også umiddelbart konstaterbart at en stor del af de mennesker der kommer fra ikkevestlige lande

jo ikke sådan at der ingen muslimer er der har integreret sig og klarer sig godt

det er der også men det er bare umiddelbart konstaterbart at det er der de største problemer

det er til energi forsynings og klimaministeren

vil ministeren forklare hvorfor ministeren gentagne gange har sagt at han ikke ønsker at indføre flyafgifter på nationalt plan da regeringen i stedet vil arbejde for flyafgifter på europæisk plan når regeringen i sidste uge afviste belgiens

og hollands forslag om fælles europæiske afgifter

med stigende udledninger fra luftfarten hvis vi skal nå klimaneutralitet senest i to tusind og halvtreds jeg støtter derfor at vi i eu drøfter mulige løsninger på den udfordring som holland og belgien har rejst

det vigtigt at vi finder løsninger som driver branchen i en mere grøn retning og som ikke bare gør det dyrere for borgerne at flyve for helt at fjerne udledningerne fra

skal vi have udviklet og fremmet mere klimavenlige flybrændstoffer og derfor synes jeg det er et afgørende indsatsområde og branchen er med om bord senest har både

sas og københavns lufthavne meldt ud at de vil være klimaneutrale i to tusind og halvtreds for at skubbe på den udvikling skal vi i eu målrette vores forsknings

også positiv over for at vi i eu undersøger hvilke andre muligheder der kan fremme en grøn omstilling af flytransporten luftfarten er i dag omfattet af eus kvotehandelssystem der sætter en pris på udledningen af

jeg har løbende arbejdet for at dette system skal være så effektivt som muligt og jeg ser frem til fortsat at drøfte med mine kollegaer i eu hvordan vi kan styrke kvotesystemet yderligere jeg er heller ikke afvisende over for at vi i eu drøfter muligheden for eventuelt at indføre en europæisk brændstofafgift

om en europæisk brændstofafgift er nødvendig for at fremme en effektiv grøn omstilling

omgås ved at tanke i lande uden for eu

for at der tages hånd om udledningerne fra fly

uden for eu her er fns regelsæt en god start men vi må også se på om det kan styrkes yderligere

at finde de løsninger der kan tage hånd om udledningerne fra lufttransporten og jeg ser frem til at arbejde videre

regeringen ville gøre noget for at indføre afgifter

ministeren problematiserede at det kunne være svært at komme frem til

gøre det globalt og så kom den der

på at det skulle ske på europæisk plan så må man jo bare konstatere at når nu ministeren har været i eu

støttet det forslag der lå fra belgien holland og luxembourg om at arbejde for en europæisk flyskat jamen så har ministeren sådan set i det interview løjet

som sad på ministerens eget kontor og som ligesom efterlyste at at de voksne skulle tage mere ansvar

ministeren ikke holder ord der

at der skal indføres afgifter jeg kan godt forstå at der er unge at der er skoleelever som som synes at de voksne gør for lidt og jeg har stor forståelse for

flere regeringspartier som som synes at vi står over for

en klimalov kunne være nødvendig det er jo lidt spøjst når

har haft en større debat i folketingssalen hvor

indføre en bindende klimalov på den korte bane men lægger op til en

jeg vil godt høre ministeren om ministeren kan bekræfte at regeringen både på nationalt plan og i eu modarbejder flyafgifter som en

det ligger mig

som jeg også sagde i mit indlæg regeringen er ikke afvisende over for en brændstofafgift på eu plan hvis den kan indrettes fornuftigt og ordentligt på en måde så vi undgår at flyene tanker i andre lande og så på den måde omgår

afgiften og hvis den kan indrettes på en måde så den har en reel effekt

det initiativ der er taget af en række lande vil vi kigge nærmere på

en europæisk brændstofafgift det er langt bedre end en national

at man gør det internationalt og man gør det i eu

i fn med hensyn til at også fn går stærkere ind og regulerer i forhold til

forslaget fra belgien holland og luxembourg om at arbejde for en europæisk flyskat især når man så ser

at der jo er andre lande både sverige

har norge uden for eu også afgifter

det at regeringen ikke støttede det forslag der blev behandlet

til drøftelse under punktet evt vi kigger nærmere på det forslag der ligger vi er ikke afvisende over for at

en europæisk brændstofafgift på

hvis det kan indrettes som jeg sagde lige før

en ordentlig og fornuftig måde så det også har en reel effekt i modsætning til en passagerafgift som alene vil føre til at passagererne kommer til at betale en højere pris så er en brændstofafgift et langt bedre redskab

en afgift for den enkelte passager også kunne være et virkemiddel

bor i malmø og lige tager over til københavn og flyver derfra

otte og firs kr hvis man skal flyve meget langt kan ministeren ikke se at

formålet er bare at gøre det dyrere for den enkelte rejsende det kan man sagtens gøre ved at pålægge forskellige afgifter

de svageste og dem med de ringeste muligheder for at bevæge sig rundt der får en ekstra afgift målet med det her må være og det tror jeg altså umiddelbart

indrette afgifterne på en måde så det også

fører til en reel reduktion

effektivt hånd om udfordringen med stigende udledninger fra luftfarten hvis vi skal have nået klimaneutralitet senest i to tusind og halvtreds for mig er det vigtigt at vi finder de løsninger som driver branchen i en mere grøn retning og som ikke bare gør det dyrere for borgerne at flyve for helt at fjerne udledninger

flybrændstoffer for at skubbe på den udvikling skal vi i eu målrette vores forsknings og udviklingsindsats

også positiv over for at vi i eu undersøger andre muligheder

grøn omstilling af flytransporten luftfarten er i dag omfattet af eus kvotehandelssystem der sætter en pris på udledningen af

heller ikke afvisende over for at vi i eu drøfter muligheden for eventuelt at indføre en europæisk brændstofafgift

arbejde videre for at der tages hånd om udledningerne fra fly til og fra lande uden for eu her er fns regelsæt en god start men vi må som sagt også se på om det kan styrkes yderligere regeringen er således optaget af at finde de løsninger der kan tage hånd om udledningerne fra lufttransporten og jeg ser frem til at arbejde videre med dette

bliver foldet ud at regeringen godt kan se at der kunne være flere muligheder både det med

i en situation hvor concito har beregnet

at danskerne hver udleder en

at løse fra den ene dag til den anden

vi jo meget gerne i enhedslisten vil være med til at arbejde på nogle gode løsninger og arbejde på at komme frem til at der på europæisk plan blev indført nogle afgifter

sikre at man for eksempel kan komme hurtigere og billigere med tog rundt i europa

set være rigtig godt at finansiere via afgifter på flybrændstof sådan at vi fik prioriteret

en bæredygtig europæisk

billige flyrejser kan være både i europa og uden for europa når man så ved hvor dyrt og besværligt det kan være

den rette togforbindelse rundt i europa kan ministeren se

nogle muligheder i at vi kunne øremærke nogle af de her indtægter

fra flyafgifter sådan at vi kom frem til at vi fik fremmet en anden type kollektiv transport som er langt mere bæredygtig og at det kunne give et løft til hvordan man kunne sikre en større mobilitet i europa vi har jo set lande som har indført højhastighedstog som kører på strækninger hvor de faktisk udkonkurrerer flytrafikken kan ministeren se at en form for europæisk togfond kunne være en del af en god europæisk løsning

om det europæiske samarbejde og eu samarbejdet som et redskab i forhold til at få

for at vi ikke mindst styrker forskningen

hvordan vi finder løsninger i forhold til lufttransport

udnytte et eventuelt provenu der kommer ind fra en brændstofafgift som vi ikke kender endnu og som vi ikke kender størrelsen af er måske lige lovlig

også se at det i nogle tilfælde med den regeringspolitik vi har

på natur og landbrugsområdet er en fordel at der i eu er vandrammedirektiv nitratdirektiv habitatdirektiv

med til at sikre nogle naturværdier som som har det svært under den nuværende regering

synes ikke at ministeren skal blive så overrasket over at vi vi har en positiv tilgang til at et europæisk samarbejde på nogle punkter

nogle tiltag omkring at minimere klimabelastningen fra flytransport

der kunne være nationalt ikke med nye afgifter men i forhold til at fremme

biobrændstoffer og også at fremme at vi

flytrafik det vil jo være rigtig rigtig gunstigt hvis vi kommer dertil men det kræver at der sker forskning og udvikling og er nogle tiltag vi kan gøre i den sammenhæng også på mere nationalt niveau som alene omfatter danmark men ellers er vi af den opfattelse at det her

og en og tyve men ellers

forskning og udvikling

mig at høre om om ministeren kan se at det vil være fornuftigt at komme op på det forsknings og udviklingsniveau som der var i danmark inden venstreregeringen kom til her i to tusind og femten sådan

nogle flere frie midler til at vi at vi kommer

bruges på forskning og det støttede enhedslisten tilsyneladende i hvert

det parlamentariske grundlag for den pågældende regering

det jo glædeligt at vi i samarbejde og med den energiaftale som

at regeringens sundhedsreform ikke netop bliver postnummerbingo når det står hver enkelt kommune frit for om den vil være med i de fælles løsninger i sundhedsfællesskaber

og det betyder alt afhængig af hvor man bor i landet

meget meget store forskelle

er ikke rimeligt over for de danske patienter fordi det fører netop til et postnummerbingo

det kan vi som samfund ikke være bekendt og det er netop en af grundene til at vi har lanceret en sundhedsreform altså at vi vil gøre op med de store geografiske forskelle vi ser derfor ønsker regeringen at etablere en og tyve sundhedsfællesskaber der skal sikre sammenhæng mellem kommune sygehus psykiatri almen praksis og på den måde sikre en bedre koordinering og sammenhæng i patienternes forløb flere opgaver skal også rykkes ud i det nære sundhedsvæsen og pengene skal selvfølgelig følge med opgaverne det skal sikre mest mulig sammenhæng og nærhed for den enkelte borger kort sagt skal patienten sættes først samtidig vil regeringen med sundhedsreformen indføre en national kvalitetsplan som skal løfte kvaliteten og fagligheden i

arbejdet med kvalitetsplanen vil regeringen understøtte at personalet i kommunerne har de rette kompetencer til at leve op til kvalitetsplanens krav til opgaveløsning og kvalitetsstandarder og derfor afsætter regeringen også ekstraordinært seks milliard kroner i nærhedsfonden som skal bidrage til kompetenceløftet såvel som kapacitetsløftet ude i det nære sundhedsvæsen vi vil samtidig gøre det muligt for sundhedsfællesskaberne at afprøve nye ting fordi det skaber et sprudlende innovativt sundhedsvæsen der også kan være med til at støtte nye løsninger mere nærhed mere sammenhæng for den enkelte patient der tror vi på at sundhedsfællesskaberne vil finde nogle løsninger der giver mening lokalt men vi har jo også justeret så der kommer mere økonomi derude noget af det vi så også har justeret er jo at den enkelte kommune ikke kan blokere for fælles løsninger og det handler jo ikke om at den enkelte kommune så kan stå

de ting der handler om skal opgaver eller at man kan vælge at stå uden for et sundhedsfællesskab i det hele taget men det betyder at hvis der for eksempel er tre ud af fire kommuner

så må man så i den fjerde kommune stå på mål over for sine borgere

men man kan selvsagt hverken stå uden for et sundhedsfællesskab eller stå uden for skal opgaverne

og man

møde møde al den opbakning der skal til fra socialdemokratisk side i forhold til at uligheden i danmark

hvis man nu kigger på netop den ændring som regeringen har lavet til deres første udkast til sundhedsreform og

i sin besvarelse her nemlig at der rent faktisk er en mulighed for at nogle kommuner kan vælge at stå uden for visse elementer

sundhedsfællesskab måtte beslutte så er det jo blot jeg tænker hvad kan årsagen dog være til at stå udenfor

der gør at man bliver nødt til at stå uden for noget som sundhedsfællesskabet ellers synes kan være rigtig godt men som enkelte kommuner måske med baggrund i en dårlig økonomi ikke

til ministeren i dag opnår man så ikke lige nøjagtig at lave postnummerbingo altså at nogle kommuner ikke har det samme som andre det kan godt være at ministeren siger at de skal leve op til de samme kvalitetsplanskrav som der bliver stillet

de har økonomien til at følge det som sundhedsfællesskabet

lægger op til bliver det her så ikke spørgsmål om at den geografiske ulighed lige nøjagtig bliver manifesteret og markeret inden for et sundhedsfællesskabs

så får man jo ikke en fremdrift i forhold til tingene og eksemplet som ministeren kommer med

det kommunale selvstyre gør at man kan organisere sig som man vil

ved at lave en kvalitetsplan for det nære og sige at der er tilbud i det nære sundhedsvæsen

at man har så stor variation eller at man ikke lever op til faglige standarder derfor kommer der til at være skal krav i forhold til hvad man skal leve op til og skal alle kommuner leve op til

på at man for eksempel i et sundhedsfællesskab som det på fyn med ni kommuner

og at man så siger

i fællesskab kan tage nogle initiativer for borgerne i de kommuner det er

ikke at man bare kan sænke niveauet eller at man ikke

pengekassen der er årsag til at man ikke går med i de initiativer som sundhedsfællesskabet ellers lægger op til

et spørgsmål om at nogle bliver skilt fra nogle er et a hold og nogle er

og det kan endda blive inden for sundheds fællesskabets egne rammer hvordan stilles sådan en kommune med en dårlig økonomi

i forhold til de andre kommuners

at nogle kommuner der er for små

at optageområde der ligger til akutsygehusene løser nogle opgaver i fællesskab

ellers kommer man ikke op på en befolkningsstørrelse

at man kan lave gode løsninger det

mere sammenhæng i behandlingen mere nærhed mere koordinering på tværs af kommuner sygehuse psykiatri egen læge og patienterne og borgerne ned mellem stolene som vi desværre gør i dag

man et dårligere tilbud men odense kommune har nogle

som de øvrige fynske kommuner ikke har skulle man så bare sige at så må de øvrige fynske kommuner ikke lave det fordi odense ligesom har klaret det af sig selv eller skal man tillade

sundhedsfællesskaberne at man også kan gå videre omkring planlægning selvfølgelig skal man

set det vi diskuterer i dag det jeg så forstå at socialdemokraternes ordfører synes er problematisk jeg synes egentlig at det både er at

yderligere fleksibilitet og innovation men samtidig er det også klart og tydeligt at sige at selvfølgelig kan man ikke undvige skal kravene og selvfølgelig kan vi ikke acceptere at der er kommuner der ikke løfter den opgave i det nære sundhedsvæsen som de skal

også godt at vi er utrolig enige om at vi skal have et mere nært og et mere sammenhængende sundhedsvæsen men det der lægges op til her er jo et spørgsmål om at dem der måske står svagest i dag på sundhedssiden måske også kan komme til at stå svagere i fremtiden og det gives der nu en mulighed for vi vil jo netop knytte tingene tættere sammen vi vil have oprettet nærhospitaler hvor tingene og funktionerne kan være samlet vi satte otte hundrede million kroner af i sin tid til til sundhedshuse som regeringen bygger videre på nu men regeringen skriver også at sundhedsfællesskaberne skal sikre sammenhæng mellem sygehus almen praksis og kommunale sundhedstilbud og her accepterer regeringen jo så at de kommunale sundhedstilbud

variere rigtig meget i fremtiden det er det vi

siger kan risikere at resultere i postnummerbingo som regeringen ellers siger

patienterne eller en kvalitetsplan for det nære hvor man sikrer fagligt bindende standarder for de sundhedstilbud som borgerne møder ude i kommunerne det er det regeringen gør med sundhedsreformen og det er der behov

mennesker med psykiske lidelser på vores socialpsykiatriske bosteder

at vi stiller nogle faglige krav til det niveau og den kvalitet de oplever i dag og det gør vi med sundhedsreformen vi afsætter også penge til det med nærhedsfondens ekstraordinære seks milliard kroner til at investere i det nære sundhedsvæsen og så må jeg bare sige ti til tolv nærhedshospitaler som socialdemokraterne har spillet ud med er jo ikke nærhed vi har otte og halvfems kommuner og vi har da behov for at investere massivt i det nære sundhedsvæsen

glamsberg salling og ringe og paramedicinerbilen i aarup som borgerne i lokalområdet finder stor tryghed i at have ikke nedlægges ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens

gentage noget af det som jeg har sagt ved tidligere besvarelser som har handlet om lignende

i de skriftlige svar jeg også har givet hvor den garanti vi har givet for én bil gælder alle biler i danmark men

at regeringen med sundhedsreformen lægger op til en fastfrysning af vores eksisterende akutberedskab men ikke nok med en fastfrysning af de eksisterende akutberedskaber

og det gør vi fordi der desværre er sorte huller i dækningen i dag steder hvor ambulancerne ikke kommer lige så hurtigt frem som de gør andre steder steder hvor vi kan se at responstiderne er dårligere end de er i andre dele af landet og det er med til at skabe geografisk ulighed i sundhed en ulighed i sundhed som regeringen ikke vil acceptere

at sikre at sundhedsreformen fastfryser de eksisterende beredskaber så de placerede beredskaber ikke flyttes i de kommende år så der ikke sker forringelser i dækningen

at sikre et endnu bedre akutberedskab i danmark og sikre at

ikke har været løftet godt nok

er et nyt ord i den her sammenhæng

ny sundhedsreform

nødbehandlerbilen på nordals skaber tryghed i et område som mange ellers ville kalde et yderområde og det beredskab vi kender i dag fortsætter også efter sundhedsreformen det gælder nødbehandlerbilen såvel som akutberedskabet i resten af danmark men jeg kan forstå

hvorfor skriver man ikke vi garanterer

fortsætte med at være der efterfølgende det spørgsmål vil jeg gerne

svar på et andet spørgsmål nemlig omkring fremtidens sundhedsvæsen som socialdemokrat

ønsker jeg ikke at

akutberedskab skal se ud

beslutninger skal træffes skal træffes på det her område

med de embedsmænd der kommer til at sidde og træffe beslutningerne når der er utryghed omkring hvordan det skal se ud hvordan

gentage det igen

følger op med sundhedsreformen træder først i kraft i

at vi sådan set forudsætter at der ikke sker forringelser altså en fastfrysning eller en standstillperiode vi har brugt nogle forskellige ord og jeg har gentaget dem både omkring hjørring og omkring skærbæk

og den samme garanti gælder for alle akutberedskaberne i danmark men vi

jo ikke garantere at regionsrådene ikke forringer det før sundhedsreformen træder i kraft

formuleringerne er som de er i sundhedsreformen men regeringen fastfryser jo ikke bare vi lægger sådan set også ovenpå ti til femten ekstra akutberedskaber så vi styrker akutberedskabet i danmark og det har borgerne krav på i forhold til at få en bedre tryghed i hele landet

et fint billede af ministeren hvor der står at man altså lover at

og bare igen står og gentager det samme som socialdemokraterne

adskillige gange bil for bil danmark rundt

fastfryser vi de eksisterende beredskaber i forhold til at sikre at der ikke sker forringelser vi lægger også ovenpå ti til femten ekstra akutberedskaber

sig ambulancer og lægebiler som kan være med til at sikre at

i region nordjylland kun er en og halvfems procent af ambulancerne der kommer frem inden for femten minutter

altså geografiske forskelle som vi mener at nationale politikere skal stå på mål for at gøre op med så nej det er ikke embedsmænd

de skal bare ikke være regionalt baseret

baseret på at hele danmark og borgerne i hele danmark skal opleve den samme tryghed

og ikke mindst i lokal dialog med de mennesker som det omhandler når vi i region syddanmark har de beslutninger vi har så er det jo fordi der foregår en demokratisk dialog forinden det er det som man vil nedlægge tror ministeren virkelig på at man i regneark kan træffe politiske

en og tyve sundhedsfællesskaber hvor alle kommuner

af sundhedsvæsenets ledelse så vi sætter patienterne først så nej vi kommer ikke til at afdemokratisere vores sundhedsvæsen

hvor vi mener at det er nationale politikere der skal stå på mål for at serviceniveauet er det samme landet over så der ikke er så sorte huller som der er i dækningen

politiske ordfører ellen trane nørby der i to tusind og elleve advarede daværende statsminister lars løkke rasmussen mod at nedlægge regionerne med den begrundelse at hvis man kigger mod norge der i år to tusind nedlagde det som svarer til de danske regioner så er administrationen jo blevet dyrere

vi nu nået dertil at socialdemokraterne er gået

er jo også dejligt og så kan vi ligesom tale

kom med tilbage i to tusind og elleve så kunne det være at man skulle tage den kontekst

ud fra i forhold til hvad det var jeg sagde tilbage i to tusind og elleve

også i andre artikler at vi sådan set fra venstres side var åbne over for at se på en ny struktur hvis den var til fordel for patienterne

med så var det selvfølgelig ikke så interessant

derudover må man jo sige

hvis vi nu skal tale substans at

lidt modsat socialdemokraterne som synes mere forhippet på at

regeringen jo heller ikke med sundhedsreformen op til store

man også kunne læse at det kun berører fem

på de ikkesundhedsrelaterede områder

ikke tale om en kæmpestor omlægning som den man så i norge på det tidspunkt

til gengæld hovedsagelig vil til livs er de store regionale forskelle det er det at patienterne oplever alt for stor forskel på de tilbud

oplever for lidt nærhed og for lidt sammenhæng

fru ellen trane nørby var usandsynlig fremsynet og klog da hun udtalte sig til ritzau

hvor hun netop sagde at hvis man kigger mod norge

de erfaringer af at antallet af ansatte i administrationen i sundhedsvæsenet næsten fordobledes da man lavede den her reform i norge vi har jo nu senest i går i et samråd men

blev lagt frem både fra socialdemokratiets side men også fra sundhedsøkonomers side og fra journalisters side

som som kan sandsynliggøre at man kan frigøre så mange penge fra administration som regeringen lægger op til altså vi står med

med at være dobbelt så dyr og så står vi med en regering der siger at

kan lave forbedringer i sundhedsvæsenet for milliarder

er noget der er sket på papiret og på tegnebrættet i form af regeringens udspil og som der vel ikke er

nikke til som noget der var realiserbart og realistisk tværtimod har sundhedsøkonomerne jo kaldt det tryllestavsøkonomi

de beregninger bagved der sandsynliggør at man kan frigøre de her utrolig mange penge fra administration så det vi har at forholde os til er nogle erfaringer fra norge som ikke viser at der kunne frigøres en masse midler

overhovedet ikke ske der synes jeg måske at sundhedsministeren skulle lytte til

interesseret i det har jo ikke været tilfældet hidtil det

at hvis man kiggede mod norge som i år to tusind

frem mod to tusind og syv i norge har man jo ændret nogle af tingene efterfølgende men det

vi foreslår med sundhedsreformen i danmark derfor er den sammenligning som fru astrid krag laver taget fuldstændig ud af en sammenhæng det er lidt ligesom at sige

foreslår en sundhedsreform hvor vi fastholder en regional forankring af vores sundhedsvæsen en sundhedsreform der direkte påvirker mellem fem

den administrative struktur man bevarer fem regionale led man piller lige de folkevalgte ud fordi man hellere

der ikke kan stilles demokratisk til ansvar som ikke har et bagland

professionelle derind og sidde men man bevarer jo strukturen og så opbygger man yderligere administrative led både længere ude i systemet og centralt altså man får fem led i stedet for de tre vi har i dag hvordan kan det afbureaukratisere hvordan kan det frigøre de administrative ressourcer regeringen vil det har vi stadig ikke

med sundhedsreformen op til at forenkle vores sundhedsvæsen og den struktur vi kender i dag

er for mange patienter der i dag kører unødig langt og skal ind på et sygehus for at få en relativt simpel behandling eller konsultation eller prøvetagning det ændrer vi på og den øvelse frigør en milliard

fem og tyve som vi lægger ind i nærhedsfonden

som vi bruger på sundhed til at nye sundhedshuse

akutlægebiler og ambulancer landet over til grundlæggende at styrke vores sundhedsvæsen

på mit kontor og forberedt mig på at ministeren ville sige at

revet ud af konteksten det er revet ud af sammenhængen og der er ingen substans jeg havde forberedt mig på at ministeren

ritzau skrev i august måned to tusind og elleve derfor vil jeg

det der var den aktuelle situation

i august to tusind og elleve hvis ministeren stadig væk har den holdning hvad er så årsagen til at ministeren står et helt andet sted i dag

fik opbygget en større struktur og

mere administration det er vel

norge også har ændret deres struktur

fra det jeg sagde i to tusind og elleve til det jeg siger i dag

kobling er fuldstændig skæv fra socialdemokraternes side

til hvad regeringen foreslår med sundhedsreformen

et sundhedsvæsen der stadig væk tager udgangspunkt

også et sundhedsvæsen hvor vi skaber en og tyve sundhedsfællesskaber som en forpligtende ramme for det samarbejde der er nødt til at blive bedre mellem det der sker på sygehusene i psykiatrien ude hos egen læge

fordi vi i dag taber patienterne patienterne og særlig

og det er det vi investerer i med nærhedsfonden og de seks milliard kr så vi får styrket sundhedsvæsenet i danmark det er noget andet end den diskussion der handlede om norge fra

sig overhovedet ingen politisk uenighed

man skal have lavet et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen det har vi arbejdet meget meget længe på og regeringen har været en ekstremt dårlig kaptajn på broen i forhold til at få os drejet hen mod det der er spildt rigtig mange økonomiaftaler og finanslove

det her fordi man har været en rigtig dårlig kaptajn på broen jeg vil blot sige at professor jørgen

det regeringen her i danmark nu lægger op til

som vi har stillet spørgsmål til ministeren

som ministeren udtalte sig så tydeligt om i august måned to tusind og elleve

i dag kan vi blot blot sige at en hel række ledende venstrefolk står på det samme synspunkt som sundhedsministeren stod på i

og meddelte at de er imod størstedelen af sundhedsreformen

nærmer sig inden for de næste par måneder og senest skal være afholdt den syttende juni derfor må jeg bare sige til de der påstande om at der ikke skulle være sket en udvikling ude i det nære sundhedsvæsen

herre flemming møller mortensen jo godt er forkert men der er behov for at styrke sammenhængen yderligere og det er det vi gør med sundhedsreformen med nærhedsfonden på de seks milliard kr med de en og tyve sundhedsfællesskaber og med den massive oprustning i det nære sundhedsvæsen som sundhedsreformen er

bare kylet de folkevalgte ud af et af dem sandheden er

stort eksperiment der kommer til at centralisere en masse ting i vores sundhedsvæsen

det var det som den politiske ordfører fra venstre i sin tid pegede på

blev antallet af ansatte i administrationen

stik modsat og regeringen har fortsat ikke villet lægge de regnestykker frem der skulle sandsynliggøre at det her kan ske og desværre

i dag kører unødigt langt fordi der er sket en for stor centralisering af vores sundhedsvæsen under regionernes ledelse

at ændre med sundhedsreformen og opbygningen af de en og tyve sundhedsfællesskaber

hvor vi ekstraordinært kan investere i moderne sundhedshuse og lægehuse over hele landet så vi kan rykke flere behandlinger væk fra sygehusene og ud i det nære sundhedsvæsen tættere på hvor patienterne bor

det har de behov for i den sundhedsreform som regeringen lægger frem kommer vi også til at spare på administrationen hvert år bruger regionerne to milliard kroner på administration på ikkesundhedsrelaterede områder

administration på ikkesundhedsrelaterede områder der kommer vi

flytte en milliard kroner og bruge

sundhed i stedet for fordi regeringen står på mål for at der skal være mindre administration og flere behandlinger

vi en ny minister på banen nemlig skatteministeren

kroner i selskabsskat i en sag der går tilbage til to tusind og et og dermed ikke er i overensstemmelse med de almindelige forældelsesfrister samtidig med at kommunen i forvejen ikke er eller har været part

de regler der rammer assens kommune er de regler der gælder og i øvrigt har været gyldige i mange år det er sådan at når der verserer en skattesag omkring selskabsskat hvor kommunen jo får en andel af selskabsskatten

her tilfælde i form af en efteropkrævning er atten år rimeligt at man gå så lang tid tilbage det

synes jeg faktisk ikke det er og jeg forstår godt at assens kommune

kommunalbestyrelsen i assens i assens

er er oprørte over det derfor har jeg også her til formiddag haft et møde med borgmester og kommunaldirektør og snakket om om

det kan vi kigge på i skatteforvaltningen men jeg tror

at det vil jeg snakke med min gode kollega herre simon emil ammitzbøll bille økonomi og indenrigsministeren

og virksomheden for perioden to tusind og et til

det giver så den nævnte tilbagebetaling på cirka halvtreds million

tusind og tolv til sytten hvor man kan sige at det kan gå den ene vej

at man egentlig startede med at sige jamen lad os nu da få den skattesag færdig

sige at hvis man ikke gør det og holder fast i at assens kommune skal

stå i en meget meget svær situation

afvente kunne det være at regningen blev mindre alt

vi kan være enige om at det her er en særlig sag mig bekendt er der ikke fortilfælde for det her så

kræver det også at vi finder særlige løsninger til til det her men kunne

sagen ikke anderledes end alle mulige andre men når det gør ondt på assens kommune

det fordi man har en ringe likviditet og man ikke lever op til sin serviceramme i gennemsnit har kommunerne små halvtreds milliard den kommune vi befinder os i bugner pengekassen

og sådan er det også situationen for en lang række andre kommuner men

hvis skatteforvaltningen kan gøre det uden at ændre lovgivningen

vi positive over for det men jeg tror at at den bedste løsning findes ovre i økonomi og

og indenrigsministeriet hvor der står at det fremgår af udligningsloven § seks og tredive stykke

meddelelse om endeligt opgjort tilskud eller bidrag efter denne lov har kommunalbestyrelsen ikke krav på at få ændret tilskuddet eller bidraget hvis der efterfølgende kan

i og med at det er så gammelt i og med at man ikke kan gå ind og se på den udligning som reelt hører til de her penge burde man så ikke sætte sig for at sige

et særligt problem for assens kommune

problemerne spørgsmålet er skal lave reglerne generelt om fordi det et problem for en kommune det

man kunne godt vælge at sige som det er på personområdet at på selskabsområdet efterregulerer man ikke mere end to år tilbage men samlet set tror jeg faktisk kommunerne ville tabe på det fordi når skat laver en efterregulering

det typisk for at få flere penge i kassen så det vil gavne staten og ikke kommunerne men når det er sagt

og blev så henvist til skatteministeren men men det jeg hører skatteministeren sige

og se om det ikke er muligt at finde en løsning på det her og det vil jeg da glæde mig over og afvente at høre nærmere

i formiddags et godt og konstruktivt

og hvis det er muligt at løse det her i skattesystemet uden lovændring

ham løber jeg heldigvis ind i ofte

over til spørgsmål nummer fjorten

i årene frem til to tusind og fem og tyve er et minimumsbeløb for skattenedsættelser hvor meget mere mener venstre så at skatter og afgifter skal nedsættes med skulle man

skatteminister i en regering der har et ønske om at sænke det strukturelle skattetryk det har vi gjort ved at lette skatten for langt over tyve milliard

bevæger sig så ind i næste valgperiode cirka ni milliard

vil afhænge af hvem der sidder i den regering hvem der støtter den regering hvad regeringsgrundlaget

ikke ønskede at sænke det strukturelle skattetryk

ikke spå om hvad der sker efter et folketingsvalg og deraf kommer formuleringen

i en ny valgperiode skulle regeringen genvinde regeringsmagten

i øjeblikket i regeringens politik

med vilje underfinansierer den offentlige velfærd de kommende år så hver gang der bliver to ældre mere afsætter man penge til én hver gang der bliver to børn mere der har

ordentligt vare på i daginstitutionerne afsætter man penge til ét barn mere og så er der fritaget nogle penge i stedet for til at sætte skatter og

at det er dem skatteministeren tænker på når han laver sådan et interview som

til policywatch og hvorfra formuleringen om at det er et minimumsbeløb

løfte sløret mere for hvor mange af de her milliarder

sker helt automatisk hvis ikke socialdemokraterne ruller fri telefon

skattelettelser til den helt almindelige hker

kan være skatter og afgifter der skal sættes nederst altså halvdelen af en

er skatter og afgifter måske skulle man lempe på isafgiften der er

fri telefon som primært kommer til at gå til topskatteydere

er der ikke nogen ændringer på på personskatten

et spørgsmål om venstres politik og om regeringens holdning

der er afsat de her fjorten milliard kroner til at sætte skatter og afgifter ned med og

man må forstå at i stedet for at de skal bruges på velfærdspolitikken

den tidligere socialdemokratiske regering førte det var at man sænkede skatten på arbejde

skabes som følge af blandt andet skattelettelser

eksport til udlandet at danmark er konkurrencedygtigt så er der penge til velfærd så derfor er det ikke et spørgsmål

er råd til skattelettelser og velfærd hvis man tænker sådan er

god socialdemokratisk politik er men som socialdemokrat kan jeg fortælle ministeren at vi mener at der skal

have skattelettelser tværtimod vil de gerne have at vi investerer i vores daginstitutioner i vores ældrepleje i vores skoler og andet derfor er det jo også interessant at høre lidt mere konkret hvad det er ministeren mener i forhold til de her skattelettelser vil ministeren arbejde for at skatten bliver lettet yderligere

verdens højeste elafgift som er en forhindring for den grønne omstilling vi diskuterer at lette skatten på overskudsvarme i øjeblikket noget socialdemokraterne også støtter

hvor man må sige at det har været samfundsøkonomisk fornuftigt at sænke bilbeskatningen

jo en masse områder hvor det giver god mening for

lidt ned for afgiftstrykket

i top tre af lande i verden med det højeste skattetryk

inde i næste valgperiode kan det godt være at på nogle områder vil gå lidt videre

ikke kunne sige noget om men men det ville da være overraskende hvis jeg mente noget noget andet

rigtigt at man møder nogle vælgere der hellere vil have velfærd men vores opgave som politikere er at fortælle dem hvor

at vi ansætter flere i den offentlige sektor pengene kommer ved at vi er konkurrencedygtige ved at vi sælger varer til udlandet

vi oplever at de offentligt ansatte løber for stærkt og at der er brug for flere hænder men ikke flere skattelettelser

og det er et meget lidt konkret svar i virkeligheden er det millioner er det milliarder er det afgifter er det skatter hvad er det egentlig ministeren mener

og det står jeg ved at vi har vedtaget skattelettelser til helt almindelige hårdtarbejdende danskere

kommer vi til at gøre mere på skatte og afgiftsområdet ja

tage et væddemål med spørgeren at

når den borgerlige regering genvinder regeringsmagten og vi gennemfører nogle

have flere nedsættelser af skatter og afgifter det kommer i et eller andet omfang til at gå ud over det man kunne have brugt på at

så må jeg sige at når man i øvrigt følger med i pressedækning

lavet et stort interview i går

at hitte rede på hvad skatteministeren mener der er stor forskel på det her og hvad der blev sagt i går

den beskedenhed i går skulle skattetrykket ned

bilbeskatningen yderligere og der er masser af skatter som det samfundsøkonomisk giver god mening at sætte ned

veludviklet velfærdssamfund men modsat socialdemokraterne

vi bliver fattigere ønsker regeringen at gøre samfundskagen større for så bliver som kampmann

er medspørger og spørgsmålet er til skatteministeren

skatter og afgifter som ministeren gerne vil sætte ned

sit eget tidligere forslag om at nedsætte topskatten i helhedsplanen fra august 2016 det er ikke uenig i

måske andre partier i regeringen der vil gøre men det er ikke venstres politik men vi står naturligvis ved

om man sådan set gerne vil have det igennem

jo tager udgangspunkt i helhedsplanen men som handler om

blevet til noget der er kommet en ny regering og helhedsplanen er ikke regeringens

det er vi ikke kommet igennem med og jeg kan sige her som venstremand og ikke som skatteminister at venstre ikke

at sænke at sænke topskatten yderligere

mener at det vil være en god idé at sænke topskatten ministeren har tidligere som en del af helhedsplanen lagt navn til at man gerne ville sænke topskatten ministeren mener stadig at topskatten bør sænkes men fordi

udsigt til et flertal går man ikke til valg på det er

vi har lagt en helhedsplan frem og

var en helhedsplan hvor det var et element planen

også forsøgt at lette topskatten på andre måder

er udsigt til at man kan få ændret på topskatten selv om det samfundsøkonomisk

en god idé det tager vi nederst vi mener at vi kommer til at opleve en valgkamp hvor det handler om troværdighed og de ting vi lover

lette en topskat når vi kan se at socialdemokratiet og dansk folkeparti

være med til det og vi kan også se ind i en periode hvor vi jo

ikke har så stort et råderum som tidligere og hvor vi ønsker at der skal være råd til at fremtidssikre vores velfærdssamfund

som venstre som parti går til valg på så andre partier i regeringen og de ser anderledes på skattepolitikken

ministeren egentlig drømmer om kunne blive til virkelighed det er jo fair nok men men ministerens øvrige regeringskolleger

faktisk ærligt at de går til valg på stadig at håndhæve den her politik så de øvrige partier i regeringen siger meget tydeligt at sænke topskatten

og partiet venstre mener i sin helhed at topskatten bør sænkes men det er ikke det i går til valg på

jo har sørget for at tohundrede og femoghalvfjerdstusind topskatteydere i de kommende år ikke længere skal betale

god politik forstået på den måde at det samfundsøkonomisk giver god mening men nej venstre går ikke

sænke topskatten og at det var det samme man

væddemål eller måske i virkeligheden indgå et andet med ministeren hvis blå blok genvinder regeringsmagten kommer ministeren så til at være minister i en regering

gerne tegne et billede af at mit parti venstre er

ikke vil fremtidssikre vores velfærdssamfund men bruge alle pengene på skattelettelser til de rigeste

og vil gå til valg på andet er jo meget fint så må vælgerne tage stilling når de står i

er også til skatteministeren og her er også

er det fortsat som anført i helhedsplan for et stærkere danmark regeringens politik at sænke topskattesatsen såfremt der kan samles

til at give en helt almindelig hårdtarbejdende dansker en helt almindelig loer

tage på arbejde en skattelettelse det har vi gjort

med dansk folkeparti spørgerens parti stemte

så de penge der var afsat til at lette topskatten har vi brugt på at lette skatten et andet sted

der står i det her regeringsgrundlag står vi naturligvis ved

står man naturligvis ved er det rigtigt forstået at der også

måske ikke i kassen

det blev den til gengæld i den socialdemokratisk

topskatten og så spørger jeg er det stadig væk skatteministerens intention og så kan man jo ikke svare at man har sænket skatten for nogle andre spørgsmålet lyder ønsker man at sænke topskatten som der står i det regeringsgrundlag skatteministeren siger

kommer et folketingsvalg al den stund at de penge der var til at sænke skatten har vi besluttet at bruge på noget andet så formelt set

det stadig regeringens ambition at levere på regeringsgrundlaget men jeg

i finansministeriet eller i statsministeriet

om en en stor hemmelig skattereform så det kommer vi nok ikke igennem med må jeg være ærlig

er det regeringens holdning at topskatten skal sænkes vi

ville socialdemokraterne ikke være med til på trods af at de lempede topskatten ret voldsomt den største topskattelettelse i nyere tid er den

tilbage i to tusind og tolv man ville ikke være med til at gå videre dansk folkeparti ville heller ikke være med til det de penge regeringen

hårdtarbejdende danskere blandt andet en kasseassistent

en stor skattelettelse det står jeg ved

det der står i regeringsgrundlaget er det realistisk at vi kan levere på det og

det var en rigtig dårlig sag og der er ikke særlig mange danskere som er enige med regeringen i at der skal gives topskattelettelser men

helhedsplan for et stærkere danmark er det skatteministerens holdning at danmark ville blive stærkere hvis der blev gennemført topskattelettelser

topskatten er en skat for folk der er meget flittige fordi de ofte er nogle der arbejder mere blandt andet de mange medlemmer af

mange timer men det ændrer jo ikke ved at de penge regeringen havde sat af

i øjeblikket diskuterer vi at bruge penge på sundhedsområdet og en række andre velfærdsområder så den del af regeringsgrundlaget tror

men det tror jeg ikke er en overraskelse for

jo så konstatere at regeringen havde afsat nogle penge til at lette topskatten dem var der heldigvis nogle andre partier

de penge man havde sat af som skatteministeren kalder det kom fra råderummet og om man dermed også kunne have investeret dem i noget af det vi har brug for derude nemlig flere pædagoger i daginstitutionerne bedre behandling på sygehusene

det virker jo som om skatteministeren har meget travlt med at sige at regeringen havde sat penge af til det og så er

til at bøde for det men ville man igen kunne skaffe sig

et råderum hvis man var villig til at prioritere det og

at mit parti venstre har sagt det der med topskatten

kommer vi ikke til at gå til valg på det er man ked af

i den her valgperiode har vi brugt på at sænke skatten

hovedspørgeren er fru ane halsboe jørgensen fra

konservative partiformand herre søren pape poulsen har sagt at han er inspireret af den skattepolitik

og af den skattereform man lavede tilbage i to tusind og tolv hvor man øgede grænsen for hvor mange der skal betale topskat

mit partis politik har vi jo redegjort for tidligere min udmærkede kollega fru louise schack elholm der er venstres skatteordfører har sagt

til valg på at lette topskatten jeg er skatteminister for tre partier og

vi har ført den skattepolitik vi har ført har ikke ført til at vi har ændret

hvem der skal betale topskat men vi er i regeringen glade for og det tror

den socialdemokratiske regering der sad før os

er langt færre der skal betale topskat

er godt for

også de konservative er glade for de vil så gå videre end

ikke det samme som at det er regeringens politik

er venstres politik og det er fint

ministerens parti så mest af alt lægger sig der hvor man tror at man faktisk også kan

diskussion internt i regeringen jeg studsede lidt over noget ministeren sagde

der gør landet rigere

være at tænke over at da ministeren som skatteminister stod i spidsen for en skattereform i den her valgperiode

det der har finansieret det blandt andet været besparelser på uddannelse som vel er noget af det vi skal leve af

ministerens skattepolitik er at sætte ind der hvor pengene

man har skabt et råderum men men jeg tror det er svært at lave de der kryds

lettelser af elafgiften som socialdemokraterne har stemt for

er skattelettelser kan gøre danmark til et rigere sted

finansiere det ved at tage penge fra det vi skal leve af i fremtiden nemlig uddannelse og jeg kunne også nævne vores børn som børneordfører har jeg brugt hele ugen på at diskutere at vores daginstitutioner

hverdagen ikke hænger sammen og der ikke er udviklende øjeblikke nok til vores børn og her står vi så og diskuterer topskat uden at kunne få et reelt ærligt

men jeg synes faktisk de gør det bedre selv den skattepolitik jeg står for

regeringens det er det der står i regeringsgrundlaget og det er det vi har gennemført og det er jo altså ikke en

at den skattepolitik han står for er den der står i regeringsgrundlaget det svar finansministeren gav tidligere var også at

markant nedsættelse af topskatten

foreslået med at tohundredetusind færre skal betale topskat det minder lidt om det regeringen selv

vil han ikke rigtig være ved det når vi spørger ham til om det rent faktisk er hans egen holdning

nu lægger vi flertalsdannelserne til side og alt muligt andet og spørger bare helt råt er er skatteministeren egentlig politisk enig i at det ville være en god idé hvis han kunne få flertal for det

godt at spørgeren spørger for jeg har også stået på den modsatte side og det kunne

være loyal over for den regering jeg er en del af og

over for mit eget parti jeg kan godt afsløre igen en kæmpe afsløring at der er masser af ting

og jeg bakker op om de beslutninger som regeringen træffer og jeg bakker

i forhold til vores partidemokrati og jeg går ud og forsvarer

og kæmper for det fordi det

giver langt bedre politiske resultater end hvis man kun repræsenterer sig selv og sidder og er løsgænger nede på på bageste række

men det betyder så også at man ikke altid kan give udtryk for

som skatteminister jeg kan sige både som skatteminister og som person

og stolt af den skattepolitik den her regering har ført og som fører til at hende eller ham der sidder nede i kassen i fakta får lov til at beholde flere af sine egne penge og det er

man foreslog da man foreslog at topskatten skulle sættes markant ned

skatteministeren lige sagt for få minutter siden nu siger skatteministeren at

han som minister må forsvare regeringens politik men som person er det ikke hans holdning det stemmer simpelt hen ikke

er sket inden for de sidste få minutter og jeg giver ikke en disse for hvad skatteministeren nu påstår er hans holdning

til valg på at sætte topskatten ned og det valg var dårlig overstået

alligevel jeg stoler ikke på det selvfølgelig er det stadig væk venstres politik i har ment det hele valgperioden

man ikke kan føre den skræmmekampagne man har tænkt sig jeg synes ærlig talt at socialdemokraterne skulle bruge deres tid på at præsentere deres egen politik i stedet for fejlagtigt at udlægge regeringens eller regeringspartiernes eller venstres skattepolitik

jeg sige til sidst at både jeg selv personligt jeg er så venstremand og som skatteminister står på mål for den skattepolitik

en skattepolitik hvor vi har lettet topskatten

beundrer jeg også ofte skatteministeren

jeg faktisk ministeren ofte er i stand til at være

have flere kasketter på både som minister og som menig venstremand

i en tidligere regering og nu er sammen med nogle andre

hvis man stemmer på ministeren og på venstre hvad er det så

jeg står her som skatteminister og skal repræsentere det der står i regeringsgrundlaget men jeg vil som sagt godt afsløre at at selv om regeringen har prøvet at sænke topskatten

og jeg tror næppe vi gør det inden et folketingsvalg til gengæld er vi kommet igennem med en lang række andre ting som jeg oplever at alle partier i regeringen glade for nemlig at få sænket skatten på at arbejde ganske markant til glæde for helt almindelige hårdtarbejdende danskere

nummer nitten til skatteministeren hovedspørgeren

statsministeren der vil lave et regeringsgrundlag

valgprogram og finde ud af hvem man skal være i regering med

et spørgsmål så det kan jeg ikke svare på

sidste gang gik man ikke til valg på topskattelettelser alligevel ville man gennemføre dem den her gang siger ministeren at de går til valg på præcis det samme som sidste gang vil man så også gennemføre topskattelettelser

efterlyser det er jo ikke fordi ministeren vil få problemer med liberal alliance eller med de konservative for de

også men jeg repræsenterer regeringen spørger man regeringen får man svar på hvad der

mærkeligt hvis jeg svarede noget andet så kunne det udlægges udlægges som regeringens politik når det

så skal man ikke stille et spørgsmål hernede i i spørgetiden jeg kan sige at jeg står på mål

står i regeringsgrundlaget men hvad der sker efter et valg

det i regeringsgrundlaget efterfølgende og nu siger vi at vi går til valg på det samme som sidste gang og så vil man alligevel have folk til at tro på at man ikke

gang skulle man få regeringsmagten vil skrive det ind i regeringsgrundlaget

opføre os lidt bedre i den dialog vi har med hinanden der er ikke nogen der er mere skyldig i

der er ingen der ved hvad der sker efter et folketingsvalg partierne går til valg på noget socialdemokratiet går til valg på noget venstre går til valg på noget og der må man tro på at det vi går til valg på

set enig med skatteministeren i det venstre går ikke til valg på og siger ikke at man vil sænke topskatten men skatteministeren siger også

derfor kunne jeg godt begive mig ud i at spå om hvad der kan ske

vores råderum pludselig er meget større end det man

med så er råd til både en masse velfærd

til valg på sidste gang har vi faktisk også

jo ret simpelt altså nu spurgte ministeren til hvad

er problemet med skatteministeren og venstres politik er

få et klart svar på om venstre vil være med til at udelukke at der kan ske topskattelettelser

er udlagt af venstres skatteordfører venstre går ikke til valg på at lette topskatten på nogen som helst måde det er venstres valgplatform på på skatteområdet

for hvad der sker efter et folketingsvalg nej det kan jeg ikke ligesom fru lea wermelin lige præcis ikke

at alternativets kødafgift

pligtsag for en borgerlig regering at sænke skattetrykket som udtalt til policywatch den sjette februar to tusind og nitten og at en sådan politisk pligt

derfor er vi rykket fra en førsteplads i verden

godt hjulpet i øvrigt af de skattelettelser som indfases frem mod to fem og tyve og som er foreslået og vedtaget af herre jens joels parti nemlig socialdemokratiet tilbage i i to tusind og tolv

skatteministeren er citeret for at ønske at skattetrykket skal ned på fyrre procent kan skatteministeren ikke bare starte med at bekræfte at det i kroner og øre er et sted mellem

i danmark betaler man skat af overførselsindkomsterne hvis vi ændrede det det har regeringen ingen planer om men hvis vi gjorde det så ville vi ryge ned

i i skattetryk så det jeg lufter i i børsen er udtryk for

om at man går videre i forhold til at sænke det strukturelle skattetryk men det kan man gøre

ville der komme færre skatteindtægter

det strukturelle skattetryk ville blive

man kan gøre det på mange måder at

få sænket vores strukturelle skattetryk man kan også gøre det ved

når man har læst den artikel hvor ministeren udtaler sig

hvorfor er det så et mål for skatteministeren det må jo være fordi skatteministeren igen

siger til børsen jeg vil faktisk gerne arbejde for at sænke skattetrykket i danmark

være man håber at at sådan almindelige vælgere ikke læser med men det vil jo koste firs til hundrede

det ville da klæde ministeren synes jeg

er din drøm hvad kan du forestille dig så siger jeg og det står jeg

det samme som at det er mit mål nej det er det ikke mit mål er at sænke det strukturelle skattetryk yderligere i takt med at vi har råd til det

vi har lige brugt en masse penge på at sænke skatten på at arbejde

fordi den er en forhindring for den grønne omstilling støttet i

nedad og det vil være superfornuftigt det vil også bidrage til at sænke det strukturelle skattetryk men det bringer det selvfølgelig ikke ned på

drømmer om og så tillader han sig at tænke lidt frit

drømmer om at skattetrykket skal ned omkring de fyrre procent det svarer

der sidder og tænker okay hvor skal de penge findes henne skal der skæres på velfærden endnu en gang med en borgerlig regering

fru lea wermelin fremlægger her i folketingssalen så det synes jeg faktisk ikke jeg skylder

mener altså på den ene side siger skatteministeren at man kan sænke skattetrykket bare ved at flytte rundt på tallene og lave

skatteministeren som liberal minister siger at han vil sænke skattetrykket så er det fordi han ønsker at der skal være flere penge hos

når nu børsen så skriver at det er i størrelsesordenen firs til

skylder skatteministeren da et svar på om det faktisk er rigtigt at det er det der skal tages op af fællesskabets kasse

spørgeren ønsker at få mig til at sige noget og klippe det sammen i en facebookvideo

for at bidrage til en skræmmekampagne om mit parti og om regeringen og det ønsker jeg bare ikke at medvirke til jeg synes faktisk spørgerens parti

tale om sin egen politik i stedet for at at forsøge at få ting frem

den syvogtyvende februar to tusind

har altså stor frihed til at foretage økonomiske prioriteringer og indrette sig efter at der er aktiviteter som giver overskud mens andre aktiviteter giver underskud omprioriteringsbidraget fører ikke

til at lokale afdelinger må lukke men jeg anerkender at det kan være en svær opgave at gennemføre effektiviseringer og jeg anerkender også at det kan være relativt sværere at opretholde lokalt forankrede udbud i tyndt befolkede områder hvor søgningen til uddannelserne er lavere det gælder for eksempel på thy mors hf og

som dækker et stort tyndt befolket areal kompenseres økonomisk via et regionalt undervisningstilskud som udbetales i en anerkendelse af at det er relativt mere omkostningsfuldt at opretholde et udbud i yderområderne selv om thy mors hf og

der modtager mest i regionalt undervisningstilskud i alt to

hvis jeg skal sætte mig i den lokale bestyrelses sted når den drøfter om et udbud skal opretholdes vil jeg vove den påstand at beslutningen i høj grad handler om hvorvidt der er et tilstrækkeligt elevgrundlag

her ved vi jo at vi kommer til at se ændringer i elevgrundlaget for

det skyldes især den aftale som et bredt flertal i folketinget har lavet på det forberedende område og som betyder at den del af

overgår til den nye forberedende grunduddannelse partierne som sad i forhandlingslokalet var fuldt klar over at etableringen

kunne få konsekvenser i yderområderne hvor elevgrundlaget

af samme grund afsatte vi en pulje på tres million kroner til tilpasninger på

aftalen ville være i risiko for at blive nødlidende og med henblik på opretholdelse af udbud i landdistrikterne aftalekredsen har nu fastlagt kriterierne for at fordele disse midler og ansøgningsprocessen er gået i gang thy mors hf og

vil dermed også kunne søge om at få andel i disse midler med henblik på at skabe et varigt

er realistisk at der fortsat vil være en

afdeling i nykøbing mors

siger at med det omprioriteringsbidrag

så bliver det rigtig svært at drive en afdeling

der måske ikke er den store søgning til fordi det er i en tyndt befolket del af danmark at udbuddet skal opretholdes derfor passer det jo som en boksehandske til et blåt øje når regeringen fastholder et omprioriteringsbidrag der hele tiden skærer i muligheden for at opretholde udbuddet

jeg er meget bekymret for hvordan det stiller lokalbefolkningen i forhold til uddannelsestilbud i forhold til nye veje videre i

arbejdsliv og liv i øvrigt hvis en så vigtig aktør som

ikke længere er i nykøbing alt det der vedrører fgu delen og søgningen har ministeren jo ret i det er jo håndteret med den pulje så derfor er vi tilbage ved omprioriteringsbidraget og mit spørgsmål er bare om ministeren virkelig mener at det er realistisk at man kan opretholde det her tilbud på mors det mener rektor jo ikke det er

for en uddannelsesinstitution

er næppe den faktor der har den

som har en langt større

at der er et elevgrundlag er en langt større faktor og jeg mener at

en langt større og vigtigere faktor i forhold til at drive

det var vi helt klar over da vi lavede

aftalen det var alle klar over som var i lokalet og som lavede den

selvfølgelig gør det sværere at opretholde et vuc

tilbud på mors selvfølgelig gør omprioriteringsbidraget det sværere

når ministeren ikke har andre løsninger til borgerne på mors

bare ville anerkende det derfor spørger jeg bare som afslutning vil ministeren anerkende at omprioriteringsbidraget gøre det sværere at opretholde

der gælder præcis det samme for private organisationer som skal effektivisere det er altid en udfordring at stå som leder og skulle effektivisere men det er ikke desto mindre også en del af den opgave man vil

spørgsmål to og tyve er udgået og dermed går vi til dagens sidste spørgsmål som er til uddannelses

ministeren at regeringens besparelser på sygeplejerskeuddannelsen har for kvaliteten

at vi har gode videregående uddannelser af høj kvalitet det gælder naturligvis også

er en meget vigtig uddannelse dygtige sygeplejersker udgør rygraden i vores sundhedsvæsen det er samtidig en uddannelse der kræver betydelige investeringer hvilket også kommer til udtryk i bevillingssystemet for de videregående uddannelser hvor sygeplejerskeuddannelsen udløser en takst per studenterårsværk på lige lidt under

hvilket er lige så meget som for eksempel maskinmesteruddannelsen eller skibsofficeruddannelsen når det er sagt

at pointere at det er uddannelsesinstitutionerne som har ansvaret for

for den gældende bevillingsmæssige ramme

afspejlet i bevillingssystemet for de videregående uddannelser ved at institutionerne modtager et fast grundtilskud som understøtter deres mulighed for at prioritere uddannelsesmidler så de gør størst mulig gavn på samme måde har

som de har været omfattet af siden to tusind og seksten omprioriteringsbidraget tilskynder uddannelsesinstitutionerne til at løse deres opgaver mere effektivt

til at styrke dansk politi og kræftbehandlingen på vores sygehuse

på den enkelte uddannelsesinstitution når det er sagt

for sygeplejerskeuddannelsen og jeg anerkender at det er en udfordring for institutionerne at tilpasse omkostningerne til de bevillingsmæssige bevillingsmæssige rammer og samtidig fastholde en høj kvalitet i uddannelserne det er mit indtryk at uddannelsesinstitutionerne har taget ansvaret på sig og arbejder konstruktivt med at effektivisere deres arbejdsopgaver

dygtige sygeplejersker til det danske sundhedsvæsen

jeg fik oversendt gennem udvalget altså netop om de årlige udgifter til vores sygeplejerskeuddannelser opgjort i kroner og øre per antal studerende

man jo læse at i årene to tusind og atten til

ti procent i tilskud per studerende

syv tusind fem hundrede og seks og halvfjerds kroner færre per studerende per år at

men det er antallet af studerende også

pengene det er godt at vi har flere studerende der ønsker at læse til sygeplejerske det er nødvendigt jeg anerkender også og er enig med ministeren i at det at læse til sygeplejerske

det er vigtigt at vores kernevelfærdsuddannelser

fedtet er for længst væk fra kroppen på de institutioner som uddanner vores

at få undervisning for og uden den fornødne mængde undervisning og gode læringsforløb

det altså svært for dem at varetage de mange komplicerede opgaver som venter i fremtidens sundhedsvæsen så derfor herre minister

procent per studerende fra to tusind og atten til en og tyve og samtidig ønsker at øge optaget

at man ikke vil kunne mærke det på kvaliteten

at der er færre penge at gøre det for men jeg oplever bare også derude når jeg taler med ledere af sygeplejerskeuddannelsen og når jeg følger med i hvordan de arbejder derude

at der er lidt færre penge at uddanne sygeplejersker for så arbejder

med at lave en bedre uddannelse det gør de ved at bruge digitale læringsmidler det gør de ved at efterspørge mere hvad

sige praksisnærhed i uddannelsen det gør de ved at efterspørge

adgang til sundhedsplatformen så de kan træne sygeplejersker endnu bedre så jeg oplever

bliver klædt ordentligt på til at møde virkeligheden

ikke nok undervisningstimer de har ikke tilstrækkelig med praksisnær undervisning der er for lav studieintensitet der er for ringe vejledning og de unge sygeplejerskestuderende får praksischok

det er vigtigt at der uddannes fagligt personale med sans for sundhedspleje så vi får de rigtige mennesker på de rigtige steder er ministeren enig i

sygeplejeuddannelsen samtidig med at antallet af studerende skal øges

område så vi kommer til

endnu flere penge på at uddanne sygeplejersker men samtidig siger vi så også

de bliver da ved med at arbejde med studieintensitet og digitale læringsmidler

mistrives det sundhedsfaglige personale under deres studieforløb på grund af de besparelser der er men jeg

ministeren synes at vi skal styrke rygraden i sundhedsvæsenet og når vi nu er enige om at der skal fokus på kvalitet kan vi så ikke også være enige om at vi skal have et bedre uddannelsessystem

at tage penge ud uddannelsesområdet som helhed